ministeren for by bolig og landdistrikter lovforslag nummer

ministeren for sundhed og forebyggelse lovforslag

første januar to tusind og tretten af private grunde jævnfør

hvis ingen gør indsigelse vil jeg betragte det som vedtaget at der meddeles orlov som ansøgt og at stedfortræderen indkaldes som midlertidigt medlem

jeg har modtaget indstilling om at første stedfortræder for de radikale i københavns storkreds pernille boye koch godkendes som midlertidigt medlem af folketinget fra og med den første januar to tusind og tretten i anledning af uffe elbæks orlov

nogen der ønsker ordet det er ikke tilfældet så vi går til afstemning

her slutter afstemningen udvalgets indstilling er enstemmigt vedtaget med

tingets samtykke som givet

mundtlig indstilling fra finansudvalgets formand fru sofie

at vi vedtager finansloven

vi slutter afstemningen

hundrede og ti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

jeg slutter afstemningen lovforslaget er enstemmigt vedtaget med

have et par ord med på vejen inden enhedslisten stemmer for det her ved tredjebehandlingen

jo ikke mindst at der har været rigtig rigtig meget debat ude i samfundet omkring det her forslag

kan det jo også fremstå mærkeligt

støtter et lovforslag hvor man reducerer støtten til én form for vedvarende energi og samtidig med det vedtager at udsætte etableringen af vindmøller

godt fremstå besynderligt men jeg vil alligevel sige at

faktisk vedtaget en stor opprioritering af solenergien i danmark i forhold til det der indtil nu har været politisk enighed om skulle ske

at fastholde at vi har en energipolitisk målsætning som er i overensstemmelse med den som regeringen har i sit regeringsgrundlag og i overensstemmelse med den energipolitiske målsætning som

synes jeg alligevel at det her lovforslag er holdbart jeg synes også man må erkende at

prisfald der er på produktionen af vedvarende energi jo føre til at støtteordninger

er etableret på et andet tidspunkt

i det her tilfælde kan vi oven i købet konstatere at støtten har været urimelig og unødvendig gunstig særlig i forhold til villaejere og i virkeligheden særlig i forhold

hvorimod der har været tale om diskrimination af fællesanlæg og ikke mindst har der været tale om diskrimination af de mennesker som bor i de almene boliger enhedslisten har lagt rigtig meget vægt på i de forhandlinger der har været at sikre at der blev ligestilling mellem de mennesker som bor i enfamilieshuse og de mennesker som bor i den almene boligsektor vi er ikke helt færdige med det arbejde endnu men det i hvert fald lykkedes kan man sige at sikre at der nu mellem forskellige ministerier foregår et seriøst og grundigt arbejde for at udrede hvad der forhindrer denne ligestilling

aftale på det område har været et

meget vigtigt argument for at enhedslisten kan støtte det lovforslag der ligger her

så er der jo meget forskellige vurderinger

af hvilke konsekvenser det vil have hvis man læser aftalen mellem alle

en bekymring for at det her løber løbsk altså at der kommer for mange solceller i løbet af de kommende år den bekymring deler enhedslisten sådan set ikke

meget mere bekymrede for at der kommer for få solceller altså at der bliver investeret for lidt i solenergi fremover uanset om den ene vurdering eller den anden vurdering er rigtig

er det jo noget som de kommende måneder og år vil give os et svar på det er sådan at det fremgår af aftalen at vi

femten skal ind at vurdere hvordan det er gået med henblik på

anden retning jeg vil bare understrege over for dem som har været bekymret over at vi skulle vente til

og diskuterer hvordan udviklingen er i forhold til omstilling til vedvarende energi og hvordan

er i forhold til økonomien i den omstilling der har vi selvfølgelig hvert eneste år mulighed for at lave ændringer hvis ting går i en anden retning

enhedslisten vil udvise næsten lige så stor nidkærhed som vi har gjort i en række andre spørgsmål under den tidligere regering i forhold til at følge den her udvikling meget nøje og

viser sig at udviklingen er uhensigtsmæssig og forkert

sikre os at vi får en drøftelse af det i forligspartikredsen

at de bagvedliggende beregninger som vi har fået fra ministeriet viser sig at holde holde stik og hvis det er rigtigt

vi konstatere at vi nu har en højere prioritering af solenergi i den

energipolitik end vi nogen sinde tidligere har haft og vi har også en fælles forståelse iblandt forligspartierne om at der skal laves en strategi hvor solenergien placeres på et rimeligt og fornuftigt sted i den samlede energistrategi

sådan set er rigtig godt så på den baggrund kan vi med ro i sindet stemme for det lovforslag

en energipolitisk debat om hvor meget vind sol eller kulstrøm

det mere fordi det her lovforslag har nogle utrolig uheldige erhvervspolitiske konsekvenser man kan vel næppe forestille sig noget værre først

hele tre incitamentsordninger på en gang får hele sektoren til at blive mere end rødglødende

hos tømreren og hos elektrikeren og fra den ene dag til den

alt stopper ikke en telefon ringer i ordreafdelingen ikke en kunde møder op ingen kan længere forstå eller gennemskue ordningen energistyrelsen jonglerer med nogle absurde tilbagebetalingsberegninger som absolut ingen kan genkende

hvad det er for batterier de har i lommeregneren derovre og i øvrigt hvem ved lige hvor meget af

solcellestrøm de bruger

er de hjemme lige på det tidspunkt hvor solen skinner

er en ret afgørende forudsætning og helt utrolig vanskeligt at sige jeg tror ikke at ret mange herinde ville kunne svare på det spørgsmål også de små vindmøller bliver ramt

registrere det på det måleapparatur man havde men så kom forliget og nu siger

så ruller det her ud han kan

sine medarbejdere samtlige vil blive fyret for telefonen stoppede

novemberdag han siger sådan lidt galgenhumoristisk

fuldt stop og det er no go vi har hverken brug for fuldt stop eller no go i de mange små virksomheder

er bange for at den her lov måske også er udtryk for at vi desværre har mange her i salen

og når telefonen fra den ene dag til den anden

ikke fordi han har satset forkert eller spillet smart nej det er alene fordi vi herinde fører en elendig erhvervspolitik når vi sådan siger kør kør ikke som jeg sagde under førstebehandlingen så forudser

per clausen der ligger ingen energipolitisk eller erhvervspolitisk analyse bag det her

selv om det postuleres i forliget og det har ministeren så også senere bekræftet der kun en kassetænkning i forhold til manglende afgifter det er her vi finder sandheden og derfor må så mange komme i klemme som det vi ser her jeg har i min tid herinde aldrig modtaget så mange sure mail solcellebranchen er altså fortsat rødglødende men nu er det af raseri alene fordi vi fører sådan en stop go politik lad mig sige det ligeud nu er det jo ved at være jul så vi skal være flinke ved hinanden

erhvervsudviklingen skal fremmes ved at have ordninger som er så økonomisk

det der er tilfældet med den her lovgivning

ligefrem får tre gange støtte støtte til den samme aktivitet men i liberal alliance er vi jo alle sammen ret enige om at

vi ikke som tilskud men i langt højere grad som

der endelig er et finansieringsproblem ude på den lange bane

mere interessant at skubbe vindmøllerne endnu længere måske helt derud hvor vi dropper nogle af dem for her har vi et folkeligt engagement som vi aldrig nogen sinde har oplevet før

utrolig stort folkeligt engagement og folk bruger også deres private penge

det der jo er karakteristisk er at den ordning blev for gunstig

støtteniveauet det er jo faktisk sådan at det har været langt mere gunstigt med solceller end det har været

investere i vind også for private så så jeg er da glad for at herre villum christensen også mener at vi skulle gribe ind det er også derfor at

det også få nogle konsekvenser og så er det måske lidt dumt at tale hele branchen ned og chancerne ned

det kan ikke være rigtigt at vi fører en politik på den her måde at man investerer i i klar tillid til nogle bestemte bestemmelser

så gør det så usikkert som jeg sagde før at man ikke kan gennemskue

køkkenbordet og skal snakke med sin ægtefælle om om man skal bruge ethundredetusind kr

man jo gerne kunne forstå om man sparer penge eller ej det kan man ikke med den her ordning

sagtens få masser af solceller uden at gøre det så attraktivt som det var tidligere og når vi er kommet i sådan en stop go situation

per clausen jo også den kommer bagefter herinde vedtager vi noget og så laver vi strategien bagefter

gamle ordning i tyve år og det vil sige at

herre villum christensen bekræfte

solcellebranchen hvor det tidligere kun har været interessant for parcelhusejere

i fremtiden også bliver interessant for almennyttige boligselskaber at investere i solceller

og om at bruge pengene på en ordentlig måde

nogen usikkerhed for dem der allerede har investeret

hvor de almennyttige boligselskaber

nu også kan komme i gang med at investere i solceller til gavn for klimaet men jo også til gavn for pengepungen i de almennyttige selskaber der nu

ud fra en erhvervsøkonomisk betragtning er det en håbløs måde at føre energipolitik på fru

nu åbner vi op for nye markeder jeg synes vi skal snakke sammen om tre måneder og så se hvor fantastisk de nye markeder fungerer

vi får stort set de samme breve som energiordførere og jeg ved simpelt

så gunstige som mulige

overraskende hvis ikke det var det der var budskabet fra branchen i forbindelse med at man behandler afgifter på deres område jeg vil bare bede ordføreren igen bekræfte at

været lukrativt for almennyttige boligselskaber at gå ind i at investere i solceller det har været parcelhusejerne og det vil sige

har været med til at finansiere de solceller der sad på parcelhusejernes tage

så i stedet for sådan at det både kan betale sig for en parcelhusejer

lavet flest energirenoveringer hurtigst det er her fokus på energirenovering har været allerstørst det er herfra efterspørgslen på at skabe en ordning omkring solceller som også var lukrativ for dem har været rigtig rigtig stor

men vi åbner altså også et fuldstændig

lade alene branchen vurdere hvor gode forhold de skal have måske skal man se en lille smule på virkeligheden

det kommer til at betyde for herre og fru hansen når de sidder hjemme ved køkkenbordet og skal vurdere om de

af til det her det er ganske ganske vanskeligt og stort set alle eksperter tilbageviser energistyrelsens beregninger ministeren siger endda han har

og regnet efter at tilbagebetalingstiden er ti år og så er det da mærkeligt at stort set alle andre får femten eller tyve år og så kommer lige præcis det her med at det regnestykke

på den forudsætning at at man ved om man er hjemme når solen skinner det

om hvis vi skal kunne afvikle det så smidigt at der kan

korte bemærkninger nede fra pladserne også når vi er så mange at man ikke fører højrøstede samtaler og at man ikke står i synsretningen mellem dem der stiller spørgsmål og dem der skal svare

det forstyrrer men det går meget godt det var ikke nogen bebrejdelse det var en henstilling vi har måske en meget lang dag

men skal det forstås sådan at herre villum christensen og liberal alliance nu mener at der er brug for en statslig strategi og brug for en statslig politik som et led i at sikre omstilling til vedvarende energi for

villum christensen ikke godt klar over at det faktisk betyder relativt lidt for tilbagebetalingstiden om man har en forventning om

man selv producerer eller tyve procent af den el man selv producerer så det er jo ikke et spørgsmål om at man er fuldstændig ude af stand til at beregne hvordan den økonomiske situation vil være fremadrettet der vil være usikkerheder men man kan jo vælge at være lidt mere skeptisk og forsigtig

fornuftigt at man laver nogle ting og ser om de virker i

vi synes at solceller kan have et fortrin i forhold til mange andre

at få energi på så er det jo altså den private mand

sympatisk i det og det skal vi ikke som stat sætte forhindringer op for fordi vi har lavet et absurd afgifts og tilskudssystem skal man så betale den rette omkostning for at gemme

der er også regler for hvordan man kan regne sådan noget ud men at sige at det er en dårlig idé

indrette sig i et system så man selv skaffer sin egen varme

bestemt at at vi skal støtte op om

det er vi fuldstændig enige i

nok ikke enig i at idealsamfundet er der hvor

det tror jeg ikke det er derfor må vi jo indrette vores støttesystemer i forhold til vedvarende energi sådan at det fremmer den generelle omstilling til vedvarende energi og også fremmer de løsninger som fordi de er fællesskabsløsninger sådan set ud fra en samfundsmæssig betragtning er mere fornuftige end den individuelle løsning er det kan liberal alliance af ideologiske grunde være imod

at sige til men jeg synes herre villum christensen må erkende én ting og

kan nytte noget at han fastholder at spørgsmålet om hvor meget el man selv kan bruge af den

producerer er utrolig afgørende for tilbagebetalingstiden for det er

herre villum christensen taler jo selv om jeg så må sige solcellerne ned

mere usikker end den er og det synes jeg er

på om det her kan lade sig gøre at de meget lettere end os herinde kan tage stilling til om de vil bruge deres egne penge på det her

fordi man siger et eller andet herindefra

tro på hvad der kommer herindefra tror jeg vil veje mindre og mindre så jeg er sikker på at den afgørende beslutning vil være meget finkæmmet med hensyn til som ordføreren er inde på om det nu kan betale sig eller ikke kan betale sig det kan familierne sagtens selv finde ud

til at påvirke tingenes udvikling så har vi en sag om solceller som det konservative folkeparti har ført efterfølgende med hjælp fra venstre for at håndhæve bedst mulige vilkår solcellefolket så tilslutter liberal alliance sig dette meget senere og nu prøver man så at fremstille sig selv som et stort orakel

handler om er at vi har lavet en regel der ikke

med tilbagevirkende kraft netop fordi det konservative folkeparti krævede det og det var de andre partier heldigvis med på

at det regime vi har givet folk at investere efter

opføre sig sådan over for en branche

investerer i noget og så lige står og skal til

fuldstændig væk hvor var liberal alliance de var fuldstændig væk men vi har sørget for

ikke er nogen der bliver ramt med tilbagevirkende kraft og det er vigtigt vi har også sørget for at der er nogle gode betingelser fremadrettet vi har gjort hvad vi kunne

kunne bevare nettomålerordningen og bedre overgangsordning vi konservative har været erhvervslivets talsmand i den her sag mens liberal alliance

vi meldte os ud af forhandlingerne fordi vi var uenige i det høje ambitionsniveau der blev lagt og hvor der skulle bygges så mange vindmøller

så store så erhvervslivet ville tjekke ud som vi aldrig har set før så jeg synes samlet set at det er en dårlig erhvervspolitik

så høje energiomkostninger og det var en af grundene til

og prisen på den samlede energiaftale og derfor står liberal alliance uden for det forslag vi behandler her går jo lige præcis ind og finder den hårfine balance mellem på den ene side at skulle passe på skatteydernes kroner forbrugernes kroner og på den anden side gerne at ville lave en grøn omstilling

hvis jeg havde haft flere korte bemærkninger om det ikke var korrekt at lige præcis bemeldte vindmøller er væsentlig billigere

til at skabe energi end de solceller vi behandler her så hvis det var sådan at liberal alliance havde travlt med at sikre sig at der var billige elpriser i danmark

set være på sin plads at man stemte for det her forslag

det er en god investering i solceller men ikke guldrandet papir

det vigtige med solceller er selvfølgelig det folkelige engagement

at få lavet en grøn omstilling i danmark det skal kunne betale sig at investere

i solceller men det skal ikke være sådan at det bliver et guldrandet papir hvor den

må og skal vi kunne finde den har vi fundet med det her stykke papir hertil kommer så at vi har åbnet for at almennyttige boligselskaber bliver ligestillet med parcelhusejere jeg mener i

at det er ganske betænkeligt at man i en årrække har haft det sådan at samtlige forbrugere i danmark samtlige skatteydere i danmark har bidraget til en ordning

få del i med den aftale vi har indgået her med det lovforslag vi behandler her bliver det sådan at ikke kun er parcelhusejerne men at det er hele den danske befolkning der kan få adgang til at investere i solceller og det er på et rimeligt leje hvor vi også tager hensyn til skatteyderne

lavet en aftale og nu også et lovforslag som rammer en rimelig balance i

de hensyn der er at tage både til solcellebranchen

fremadrettet samtidig med at vi har sikret at det ikke virker med tilbagevirkende kraft

vil sige at jeg er enig med herre mike legarth det er topmålet af hykleri

har lagt stemmer til for tre milliard kroner ekstra skatter

det er den ene ting som er fuldstændig skandaløs og topmålet af hykleri når man siger at man har tænkt på borgerne

erhvervspolitik som er fuldstændig korrekt beskrevet af herre villum christensen en stop go politik

åbenbart når man er inde i det her hus skulle man da bare gå ud i virkeligheden

milliard kroner

de sparetiltag der er og det vil altså sige at den samlede regning går den rigtige vej vi ved jo udmærket godt at priserne på energi stiger i de her år

større betydning for dansk erhvervsliv og for de danske forbrugere vi ved alle sammen at vores varmepriser stiger

også en udgift men på den lange bane er der altså inden for den rækkevidde af aftalen en kæmpestor besparelse for forbrugerne og for dansk erhvervsliv mon ikke også det var derfor at både dansk industri

det firedobbelte for energi end man

hvis vi skal bruge pengene på klog vis i

skal vi selvfølgelig sørge for at ordningerne bliver tilpasset efterhånden som markedspriserne falder prisen på solceller er faldet til det halve inden for det sidste år

givet ud at man foretager den investering

på danskerne og dansk erhvervsliv energipriserne stiger siger ordføreren ja i danmark

men er sandheden ikke at

bliver billigere ude i verden mens regeringen gør energipriserne dyrere

stemmer nej til et forslag hvor man går ind og justerer på tilskud til solceller

så man kommer ned på et naturligt leje prisen på solceller er faldet til det halve på et år

skulle være en anledning til at gå ind og justere på de tilskud der bliver givet fra statens så ved jeg ikke hvad en god anledning ellers ville være

i en ordning

det

som man så lige har smækket en tand yderligere op

og hvorfor er det at man narrer den danske befolkning

og derefter fjerner grundforudsætningerne

ordfører på området som man må forvente har

lidt mere tjek på tingene end herre simon emil ammitzbøll lige har bekræftet fra talerstolen at der ikke er blevet

lavet lovgivning med tilbagevirkende kraft det er lige blevet bekræftet af ordføreren heroppe på talerstolen og det vil altså sige at

hvert eneste menneske der har foretaget en investering i solceller har sikring for den investering

lille snak om i liberal alliance for ellers er det jo rimelig uhyrlige anklager

underholdende indlæg der kom fra liberal alliance her

glad for at de har overtaget den der rolle med at komme med de morsomme indlæg

bare i al stilfærdighed spørge fru pernille rosenkrantz theil om hun ikke kan bekræfte at energipriserne i danmark ikke er høje at elpriserne i danmark er nogle af de laveste i europa men at det er rigtigt at vi opkræver skatter i det her land for at have penge til velfærd

en forsyningssikkerhedsafgift og den er jo temmelig afgørende for at vi har foretage de investeringer der har gjort at vi er nået frem til en situation hvor

at man skal notere sig at dansk erhverv dansk industri og dansk landbrug bakkede op

afgifter på den her måde fordi de fleste jo har indset

også fordi energi fylder mere og mere verden over

derfor er nødvendigt at foretage de investeringer

og dansk industri så ja jeg kan bekræfte hvad

spørge fru pernille rosenkrantz theil om det ikke er rigtigt forstået at en af grundene til at den aftale vi lavede omkring solceller

usædvanlig venlig overgangsordning af hensyn til dem der havde investeret i

rigtig dyrt der blev gjort uendelig meget for at undgå at det ikke

har foretaget en investering i to tusind og tolv hvor priserne

vil

og hvor de tal kan findes ordførerens udtalelser hviler på

jo fuldstændig korrekt at der var diskussion om

der skal man jo finde en fin balance mellem hvad man vil bruge resten af forbrugeres penge på og hvad der er rimeligt i forhold til de mennesker der har investeret jeg jeg er meget tilfreds med den løsning

fremgangsmåde men jeg vil bare så konstatere at ordføreren

information hvile på hvad man har fundet på energistyrelsens hjemmeside men ikke på at man selv har sat sig ind i

at gå ind på hvis det er sådan at man ikke vil

på energistyrelsens tal men selv vil sidde og fedte rundt med det

op til omkring ethundrede og femogtredivetusind kr hvis det er

er sket en halvering af prisen inden for det sidste år men det

forretning at bruge rigtig mange penge på energiområdet for så tjener vi endnu mere

i skærende kontrast til at gaspriserne og kulpriserne på verdensmarkedet styrter

er der meget lidt af ude i den store verden og der bliver mindre og mindre og så er mit spørgsmål hvordan i alverden kan man tjene penge når man går fra noget som

antal år det kører ud over tilbagebetalingstiden

strømmen gratis

vi så har liberal alliances ordfører ved mikrofonen

være rart at få udredt den der lille uenighed der var mellem de forskellige medlemmer af liberal alliance så jeg vil gerne bede ordføreren nu han har mulighed for at tage endnu en kort bemærkning om at bekræfte

ti år og så siger man tyve år

investere i det her er blevet ændret

men det er klart at i de tyve år som der nu står

ændringer men der sker noget efter de tyve år

jeg siger det en gang til at forudsætningerne er ændret fra det tidspunkt hvor man tog beslutningen

der med de tyve år der var problemet fordi der her ikke bliver lavet lovgivning med tilbagevirkende kraft

vi herinde går ind og laver om ordninger

markedet det giver sig selv det er også tilfældet hvad det her angår

hvor markedsprisen falder til det halve på et år

jeg troede egentlig at liberal alliance var så glad for markedskræfter at man var nogenlunde med på at når udbud og efterspørgsel og priser forandrer sig skal man selvfølgelig også gå ind og kigge på ordningerne så jeg mener at vi har fået skabt gode stabile rammer

vil der selvfølgelig være usikkerhed i markedet ellers ville man jo aldrig kunne ændre på reglerne hvis

var villig til at tage den usikkerhed med mellemrum

lavet en rigtig god ordning både fremadrettet og

er at man ikke betaler afgifter

og køber mine kartofler i brugsen og

fordi jeg altså ikke betaler moms af de kartofler jeg selv har lavet så får jeg også statsstøtte

også almennyttige boligselskaber der får mulighed for at sætte anlæg op det der har været virkeligheden

der har været tidligst ude med at energirenovere i danmark der har

at få adgang til den her ordning så noget af det der er rigtig vigtigt med det her lovforslag er netop at vi

for at de almennyttige selskaber kan komme med om bord

er også at de kan efterspørge langt større anlæg end det man kan have på sit private tag det giver næsten sig selv fordi størrelsesforholdene er anderledes så vi glæder os rigtig meget til med den her ordning

da konstatere at der i hvert fald er et parti der både kan blæse og have mel i munden men

ikke for at starte en polemik jeg vil prøve

sige nogle nogle forholdsvis rolige ting om den her sag

for det første er spørgsmålet om husstandsvindmøller ikke endeligt afgjort jeg siger det fordi

eksemplet med thymøllen det er sådan at den endelige afklaring af

som bliver fremsat den sjette den sjette februar det var altså oplysningen om husstandsvindmøllerne den

den som også andre ordførere har fremført

det synes jeg er vigtigt af to grunde

den anden grund er at vi udvider markedet for solceller ganske markant det er også en udvidelse som gør at små landsbysamfund vil kunne lave fællesanlæg som

at foretrække altså er bedre end de individuelle anlæg det sidste jeg så vil sige

og alle der har været aktive i den her debat for den har været lidt højstemt nogle gange er

at sige ok her har vi nu nogle fremadrettede regler som betyder at vi i danmark

flere solcelleanlæg end der var aftalt for et halvt år siden for det er facts det er målet at der skal mere solcelleenergi på tagene end det der var aftalt før vi har så rettet tilskudssystemet til sådan at det prisfald der er på markedet også

afspejler sig i at vi nedsætter støttesatserne men vi får altså mere

end vi aftalte da vi lavede energiforliget så til allersidst

selvfølgelig kunne det her have været smukkere og selvkritikken går på at vi ikke så det før sommeren det var der nogle få der gjorde og vi skulle have reageret noget før men vi har ikke gjort noget der stopper markedet

selvfølgelig et fald men vi laver altså en udvidelse

flere større anlæg det er alt sammen med med til at at branchen har en chance og jeg synes det er dumt at vi herinde står og taler branchen ned for vi ønsker faktisk mere

man sætter et solcelleanlæg op selv er at man ikke betaler afgifter

hjemme i min have dyrker mine egne kartofler og dermed ikke betaler moms

hjemme i min egen baghave så også være ensbetydende med at jeg får statsstøtte

og have mel i munden

samtidig være imod at man snyder befolkningen i forhold til hvilke forudsætninger der var gældende i forhold til solcelleanlæg hvis det

det her system tidligere punkt to vi snyder ikke nogen

også den forventede indtægt de

at det det er dem der

og vi har udvidet markedet ved at almennyttige boliger og lokale fællesskaber

ligestilles med parcelhusejere

det er jo være man så også på et tidspunkt fortryder at man har belastet det her land med europas højeste energipriser

man ikke skulle have lavet den her tilpasning af støtten når jeg

misforståelse vi ligger i bunden

men lad mig så svare vi har afgifter på strøm i danmark fordi vi skal nedbringe det samlede energiforbrug det er

initiativ og det er med til at styre at det samlede energiforbrug er lavere og så har vi det også til at finansiere omstillingen til vedvarende energi som er fremtidens energiforsyning ikke bare i danmark men i verden

og miljøet mener man og fordi der er mangel på fossile brændstoffer den afgift gælder så for strøm der er produceret med fossile brændstoffer men

for strøm der er produceret med solceller de tærer jo ikke på klodens ressourcer

ordføreren om at danmark har de laveste energipriser

eller

jeg sagde ikke at vi lå lavest vi ligger i den lavere ende i europa det ved industrien

før afgifter men da de jo ikke rigtig betaler nogen særlige afgifter

er det jo en stor fordel for dansk erhvervsliv at vores energipriser er sådan og vi kan egentlig være stolte af at vi har det sådan samtidig med at vi

i europa svarer til at påstå at vi også har de billigste biler

der kommer så enormt mange afgifter på efterfølgende

at vi har de billigste biler i danmark men det har vi bare ikke når forbrugerne skal

vi kan være rimelig stolte af så har vi lavet nogle afgifter som først og fremmest hviler på os som forbrugere og som er med til at finansiere omlægningen

er jo ikke sådan at erhvervslivet specielt dansk industri er hårdt ramt

for folkeoplysning og jeg synes

kan herre steen gade ikke bekræfte

kun i meget meget begrænset omfang påhviler virksomhederne og derfor kun i meget meget begrænset omfang påvirker deres konkurrenceevne

har sikret at erhvervslivet yderligere bliver lettet

det var jo en endnu mere fyldestgørende forklaring til liberal alliance end den jeg selv fik givet

herre per clausen jo understreger er at vi laver en meget kraftig tilbageførsel

energipolitik for det er jo det der bliver diskuteret her så er

under rimelig stort pres

energipolitisk aftale der blev indgået med alle partier her i folketinget undtagen

det er ikke tilfældet vi går til afstemning

for stemte seks og halvfems imod stemte tretten

det er ikke tilfældet så går vi til afstemning

lovforslaget er enstemmigt vedtaget med en hundrede og ti stemmer og vil nu blive sendt til statsministeren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

det er ikke tilfældet

om ændringsforslaget slut og vi går til afstemning

for stemte otte og tredive imod stemte to og halvfjerds

set ikke fordi vi ikke synes der er rigtig gode elementer i forslaget det er der helt bestemt men der er især to forhold som vejer så tungt for os at vi ikke kan støtte ministerens forslag

det første handler om den potentielle

hindrer et potentielt salg og mere konkurrence på det københavnske s togsnet det andet element

de seneste dage har påkaldt sig

såkaldte statsgaranti som vil gøre det muligt for dsb i princippet at låne til en lavere rente

at refinansiere eksisterende lån men faktisk også

optage nye lån som man så kan lægge oven i de atten milliard kr som dsb skylder i forvejen og der må jeg sige at

ikke være med til vi vil ikke være med til at give dsb et statsligt blåstempel til at låne endnu flere penge vi vil en anden vej hvor vi mere håndfast og strukturelt tager fat på udfordringerne i dansk jernbanedrift i det hele taget og hvor vi systematisk nedbringer dsbs gæld og samtidig indfører mere konkurrence på det danske jernbanenet og tidligere på året spillede venstre ud med en plan for hvordan det efter vores opfattelse kan gøres den redningsplan i

som ministeren har for dsb med at give lånegarantier svarer efter vores opfattelse nogenlunde

behandle et åbent benbrud med et hello kitty plaster

vil vi endnu en gang gerne opfordre ministeren til at invitere folketingets partier til en mere grundlæggende forhandling om fremtiden for dansk jernbanedrift som bekendt

en statsgaranti igennem som giver dsb en umiddelbar driftgevinst eftersom dsb skal betale differencen mellem statsgarantien og markedsrenten tilbage til staten det ville har europa kommissionen slået fast være et direkte statstilskud og dermed konkurrenceforvridende og det må man altså

i vores betænkningsbidrag

gerne gentage det her fra folketingets talerstol vi er stærkt utilfredse med at ministeren ikke i højere grad mere tydeligt og af egen drift orienterede udvalget og folketinget om at den rentefordel som var stillet dsb i udsigt i forbindelse med lovforslagets fremlæggelse alligevel ikke havde gang på jorden så sent som på det åbne samråd som vi havde i transportudvalget i fredags med ministeren

overraskelse tror jeg for en stor del af partiernes transportordførere at dsb ikke ville få en snus fordel ud af den statsgaranti og det er efter vores opfattelse

nu vi er ved samrådet i transportudvalget i fredags

i flere af os da ministeren på et tidspunkt udtalte at man

det er så alvorlig en udtalelse efter vores opfattelse ikke mindst fordi dsb skylder atten milliard kr hvor staten og dermed skatteyderne nu kommer til at hæfte for en endnu større del at vi simpelt hen bliver nødt til mere grundlæggende at have gravet verdens sande tilstand ud også efter at l otte

tiden i udvalget til at spørge meget flittigt ind

at ministeren og regeringen har forsøgt at snige igennem

og har også fået svar så sent som den tyvende november er der jo kommet et svar som hedder resultatet af drøftelserne med kommissionen er at den væsentligste forudsætning for at der ikke er tale om statsstøtte er at der sker en markedsmæssig prissætning

så allerede den tyvende november har

at der skal foregå en markedsmæssig prissætning det kan vi så være uenige om jeg synes det er noget værre skidt og jeg kan bare konstatere at eu kommissionen hermed påfører den danske togdrift dsb en ekstra regning på seks

er så resultatet af at være medlem af eu og at være underlagt de her statsstøtteregler men er

er spurgt om og som man nu forsøger at antyde er en tilsnigelse

en stor glæde over at man nu så at sige kunne give dsb en driftsgevinst ved at

stod i lovforslagets bemærkninger at der egentlig ikke var nogen indtægter til

staten hvad der så viser sig senere at være

væsentlig en forudsætning så væsentlig en del af det her lovforslag

mere direkte og entydigt i

signalerer over for udvalgets medlemmer at der er en meget væsentlig del af lovforslaget her som i virkeligheden ikke bliver til noget

glæde mig lidt over at der måske her var en mulighed for at

dsb kunne spare nogle penge ved at gå ud og låne med statsgaranti

på renterne men det er vel lige så rigtigt at ministeriet allerede ved begyndelsen af behandlingen af det her lovforslag nemlig allerede den niende november gjorde opmærksom på at man er i i dialog

kommissionen og at den ikke er afsluttet

regeringen staten dsb

påstå at der er sket en tilsnigelse eller

regeringens side fra transportministerens side på at holde noget skjult for folketinget eller for transportudvalget jeg synes at tingene ligger oplyst

og at eu kan pålægge de danske skatteydere

betale seks hundrede million kroner ekstra når vi skal ud at låne

når man vælger at være medlem af eu

samrådet i fredags at der er flere ordførere som undrer sig over at den her statsgaranti alligevel ikke vil medføre en driftsmæssig gevinst

for dsb nu spørger jeg retorisk for jeg ved at herre henning hyllested ikke har en yderligere kort bemærkning

men undrer det ikke herre henning hyllested og undrer det ikke herre henning hyllested at regeringen

det helt tydeligt fremgår at der kan være tale om et mere eller mindre direkte statstilskud ved at dsb får en rentefordel med en statsgaranti

så kommer man op på beatet på en eller anden måde som minister

herre henning hyllested fordi jeg synes at herre henning hyllested på en meget klar måde dokumenterede at det selvfølgelig og jeg understreger selvfølgelig ikke har været tilfældet det der er tilfældet her

som jeg ser det en anden dagsorden men det kan sådan set også være en ædel dagsorden nemlig en dagsorden

privatisere dsb de ønsker at i stedet for

er den der almindelige hellige konkurrence som man kender så mange andre steder fra

ikke til stede det der er sagen her er at vi er nogle der er bekymret i forhold til dsb vi er nogle som gerne vil være med til at holde hånden under dsb så dsb fortsat kan sikre at man kan transportere passagerer

god og tilfredsstillende måde rundtomkring

i danmark sagen er jo at i to tusind og et havde dsb en gæld på lige godt seks milliard kroner nu her godt ti år efter hvor der var en anden regering som havde vagten har dsb en gæld på atten milliard kroner

en udfordring som jeg synes man er nødt til at tage alvorligt og derfor har jeg fremsat l otte som først og fremmest har til hensigt at understøtte det gode arbejde som dsbs ledelse i øvrigt sammen med medarbejderne er i gang med

trimmet dsb til på en mere effektiv måde

transportere passagerer med den store gæld som er sket i løbet af de

så brug for at der bliver holdt en hånd under det og derfor

om statsgaranterede lån dsb skal ud og refinansiere hvoraf mange af de lån man skal ud

rent faktisk også i dag er statsgaranterede lån på et beløb

set det l otte er udtryk for så l otte handler om at vi også i fremtiden sikrer at der er et dsb som på en god og en ordentlig måde kan transportere passagerer i europa det ønsker venstre ikke og det er sådan set ok fordi venstre ønsker en privatisering af dsb det er så et politisk mål som venstre kan have

det her lovforslag er bygget op omkring at man vil give dsb en statsgaranti som skal give dsb en driftsgevinst det står i bemærkningerne til lovforslaget og det står i og for sig også i i hvert fald et centralt bilag bilag fire til den her sag

som går på hvordan i alverden man skal tolke det her på halvanden linje afliver transportministeren så en meget væsentlig del af det her lovforslag

at det der stod i lovforslaget i virkeligheden ikke

når transportministeren siger at venstre vil privatisere

med en atten milliard kroner stor gæld

er rigtigt at signalere til dsb med en statsgaranti

det har ikke på noget tidspunkt været en hemmelighed at lovforslaget også skulle igennem en dialog med

kommissionen er vogter i forhold til statstilskuddet

kommissionen ikke er det kommer den danske stat til at skulle konkurrere med den tyske statskasse

man spørge om nogle af tingene skrevet mere præcist og så videre undervejs

at de kunne være det skal jeg ikke afvise men at sige at

udvalget ikke har fået oplysninger er simpelt hen ikke korrekt så

er problemet nemlig de atten milliard kroner

der har været en række eventyr i dsb under den tidligere regering som har gjort

milliard kroner her er vi så et flertal i folketinget

hjælpe dsb igennem den periode der er lige i øjeblikket og jeg tror vi er rigtig mange der kvitterer for den indsats der bliver gjort af medarbejdere og direktion hos dsb

og venstres opfattelse af hvordan man skal håndtere dansk jernbanedrift fremover det er rigtigt at vi ønsker mere konkurrence på

lige så god jernbanedrift men langt billigere jernbanedrift

finansiere den ved at optage endnu flere lån det mener vi ikke er

en gang til hvorfor sikrer transportministeriet sig ikke inden man fremsætter lovforslaget

får den tanke at når man vil

en rente der er lavere end markedsrenten

om statsstøtte der må være en

det sidste der er tilfældet her

står meget tydeligt i lovforslaget at vi samtidig med at

også er i dialog med kommissionen om det her

hvornår vi anmeldte det og hvornår vi anmeldte hvad udfaldet af kommissionens diskussion havde været så er det rigtigt at når det er sådan at der er nogle der har medvirket til at dsb er kommet i den situation at

kan man jo vælge en af to ting man kan vælge

privatiseret det her man kunne også vælge at sige at i et marked

vi nogle som er mere optaget af at få dsb

til at fungere til glæde for passagerer og det er det sidste som der heldigvis er

det område kan blive tilfredsstillet lange svar giver også bedre

for at være uklar så det kan være en klar fordel for regeringen men det jeg gerne vil spørge ministeren om

de der atten milliarder i gæld er det noget der

sidste år eller er det noget som er opstået under den tidligere regering

per clausen helt klart og tydeligt at differencen fra de seks til de atten

er at vi er meget optaget af at dsb bliver en velfungerende virksomhed til gavn for dem der bruger dsb og at det her lovforslag giver en mulighed for at omlægge sine lån sådan at man kan spare nogle renter og på den måde bruge

med hensyn til hele dsbs virksomhed

om vi er på sporet af at opnå det

synes jeg der er al mulig grund til at rose og det ligger også

at det jo måtte være min egen sag når jeg sådan

vi er rigtig glade for det her lovforslag vi er rigtig glade for at regeringen har fremsat det

jeg vil gerne herfra udtale min kraftige støtte til lovforslaget

den del der handler om statsgaranti for de lån som det er nødvendigt at dsb

som også herre martin geertsen var inde på det naturligvis hele spørgsmålet

trække aktiviteterne tilbage til dsb vi anser lovforslaget her for at være et

togselskab og det synes vi er en rigtig god idé vi tror nemlig ikke på at der kan køres tog

uden en eller anden form for statsstøtte stor eller lille og vi tror ikke på at privatisering som var det den gamle regering lagde op til

en stribe selskaber i sverige veolia arriva sverige arriva tog arriva

tågkompaniet er alle sammen private selskaber som kører med hamrende underskud på trods af stor omsætning jeg kan nævne great north eastern railway i england et privat selskab

konkurs privatisering er ikke svaret det er at bakke op om dsb i danmark

for lånene for at bringe dsb ud af den misere som ti års vanrøgt under den gamle regering har medført i form af udenlandseventyr

dsb som om det var en privat forretning

været udsat for nogle uduelige ledelser det er derfor at vi støtter det her lovforslag det er derfor at vi støtter regeringen og er glade for lovforslaget og

hyllested om han glæder sig over at regeringen her giver mulighed for at dsb ikke bare kan refinansiere men sådan set også kan gå ud og låne endnu flere penge

det er rigtig godt jeg har tillid til at den nye ledelse der er kommet i dsb har styr på tingene de har en kæmpe opgave foran sig de står i et morads og skal have ryddet op i det og hvis det derfra vurderes at nu skal man ud at låne og at det er en fordel at

statsgaranti måske kan man slet ikke låne hvis man ikke kommer med en statsgaranti i ryggen hvad ved jeg

det er de meldinger vi får fra dsb så roser jeg regeringen for at give dsb mulighed for at gå ud at låne refinansiere og hvad der ellers skal til med statsgaranti hvis det bringer dsb ud af miseren hvis det betyder at dsb

slutter afstemningen nu for stemte seks og halvfjerds imod stemte tre og tredive

lovforslaget er vedtaget

de stillede ændringsforslag fru sophie løhde

en gang imellem er der tilsyneladende også nogle gaver som man skal være varsom med

nuvel regeringen har sørget for en flot indpakning ledsaget af en hel masse fine ord men enten svarer indholdet ikke til retorikken eller også dækker den over deciderede forringelser af patienternes eksisterende patientrettigheder på den ene side

regeringen at der skal indføres en udredningsret det lyder jo rigtig positivt og jeg skal også være den første til at kvittere for at regeringen har valgt at overtage den tidligere vk regering og dansk folkepartis aftale om at indføre en udredningsret i tilknytning til de udrednings og diagnosecentre som regionerne allerede har etableret det skal være slut med at danskere der har ondt skal vente i månedsvis på at få stillet en diagnose så langt er vi enige og hvis regeringen gerne vil forsøge at tage æren for noget som man ikke helt selv har fundet på

at nævne at patienterne med lovforslaget reelt ikke sikres ret til ret meget

at udredningsretten dermed er gået hen og er blevet en garanti uden det helt store indhold jeg tror at mange patienter derude som sidder og tænker nej hvor

slemt skuffede når det går op for og står klart

at såfremt regionerne ikke leverer den her hurtige udredning inden for de tredive dage hvor det hvor det fagligt er muligt ja så er det bare ærgerligt for patienterne er ikke sikret et alternativ til noget som helst deres eneste konkrete rettighed som konsekvens af det her lovforslag består i at de kan sende en klage til patientombuddet i modsætning til regeringen

mener vi derfor ikke at patienterne ikke skal have en reel udredningsret

og dermed en udredningsret der sikrer patienterne mulighed for udvidede valgmuligheder hvis det på regionens sygehuse ikke er kapacitetmæssigt muligt at udrede sygehuspatienterne inden for tredive dage hvor det fagligt er muligt vores udgangspunkt er sådan set bare at vi stiller os på patienternes

systemets side det er derfor vi har stillet ændringsforslag til udredningsretten i dag det væsentlige for os er nemlig ikke om flere vælger noget andet det væsentlige er at patienterne har en rettighed med noget indhold i i modsætning til

andel af de patienter som i dag har sikkerhed og vished for at have retten til hurtig behandling inden for en måned ikke længere vil have den rettighed fremover for dem som

vil forringelsen i bedste fald betyde at de vil have de samme vilkår som de har i forvejen mens det for alle andre gælder at de vil få få øget deres ventetid før de får retten til

sagt med andre ord absolut ingen patienter får bedre rettigheder i forhold til behandling mens rigtig mange patienter får forringet deres rettigheder i forhold til det udvidede frie sygehusvalg at kalde det for en forbedring svarer jo

set helt jordnært til at fortælle landets patienter at alle får det bedre af at ingen behandles hurtigere til gengæld vil vi jo så gerne kvittere for at ministeren i en række af de svar

på udvalgets spørgsmål har erkendt at det offentlige naturligvis altid har haft pligt til at behandle de mest syge først og endelig at regeringspartiernes retorik herom er dybt misvisende og dermed må betragtes som et politisk forsøg på at dække over at man nu går i gang med at fratage en hel masse danskere deres patientrettigheder vi kommer aldrig til at

ambition om at flere skal vente længere vi mener at regeringen burde være optaget af at bekæmpe ventelister overalt i det danske sundhedsvæsen i stedet for at bekæmpe patienternes ret

det er så på den baggrund at vi har stillet ændringsforslaget det sidste til regeringens lovforslag om fortsat at give

er venstres seriøse

udredning i stedet for behandling skal jeg naturligvis være den første til at beklage det men det må så skyldes

karakteren af det tekniske ændringsforslag som vi har modtaget fra ministeriet af

set at alle er med på hvad det er vi konkret foreslår i dag nemlig at patienterne skal have en udredningsret med indhold og dermed at man har udvidede valgmuligheder hvis det er at regionerne ikke kan levere den hurtige udredning

politik fra venstres side nemlig at folk nu skulle behandles

at udrede patienterne hurtigt og deres ønske om at gøre det sandheden er

alternativ således at hvis ikke man havde fået

at skabe en ret til hurtig udredning for patienterne ja så er venstres politik at de ønsker at

og dermed fortsætte den ensidige støtte

grund til at betvivle at regionerne lever op til de aftaler som de indgår med den til

tid siddende regering vi har bare det udgangspunkt at vi ønsker at stille os på patienternes frem for på systemets side og dermed at patienterne også skal have en sikkerhed og en vished for at hvis det nu

jeg gætter på det kommer til at ske mere end én gang men lad os sige en enkelt gang at et sygehus ikke kan levere den hurtige udredning inden for tredive dage

fagligt muligt så synes vi ikke godt nok

giver patienterne en lang næse og siger det er bare ærgerligt det eneste du kan stille op som patient er at klage til patientombuddet hvorfor ikke sikre at patienterne har rettigheden til at kunne vælge køen fra og dermed at vi også bruger de ressourcer som er til stede

optaget af at flest mulige udredes og behandles og der er jo allerede i dag masser af dygtige også private aktører der yder hurtig udredning og andet i

til gigtpatienter parkinsonpatienter og

at bibeholde en fire ugersbehandlingsgaranti i stedet for at opdele i forhold til væsentlige sygdomme og mindre væsentlige sygdomme i behandlingen årsagen er at vi jo herinde i folketinget i årevis har diskuteret den ideologiske forskel der er mellem venstre og socialdemokratiet hvor vi fra socialdemokratiets side siger at vi gerne vil have et stærkt offentligt sundhedsvæsen der er robust som giver fri og lige adgang til alle vi vil gerne lave forbedringer sådan at vi kan indfri den fri og lige adgang men mit spørgsmål til venstres ordfører er

sådan en meningsmåling blandt alle mulige organisationer og

hvad synes i om det her vi kerer os

også notere mig at danske patienter også synes og dermed er enig med venstre i at patienterne fortsat skulle have retten til den hurtige behandling og retten til hurtig udredning så hvis man leder efter nogen der bakker os op så kan man tage udgangspunkt i

vi sikrer rammerne omkring et stærkt offentligt sundhedsvæsen der sætter patienterne i centrum

af at sikre behandling bedst hurtigst og billigst

er for folk med tegnebogen i orden der har mulighed for at søge alternativer

til at favorisere privathospitalerne har været ugunstigt både for økonomi og for patienter lad mig citere dagens jyllands posten og det er formanden for danske læger mads koch hansen der siger det er ubetinget et stort skridt fremad for patienterne at vi nu får en behandlingsgaranti der skelner mellem alvorlige og mindre alvorlige lidelser det giver også faglig mening for læger og det kan frigive ressourcer til at tage sig af de alvorligt syge vi har haft diskussionen i årevis det står klart at de faglige organisationer som passer patienterne i hverdagen siger at fire ugers behandlingsgaranti er ugunstig i sin tid ville socialdemokraterne ikke stemme for en ændring fra otte til fire uger fordi vi var klar over at det ville give en flaskehals den flaskehals som venstre ønskede for at presse patienterne fra de offentlige sygehuse over på privathospitalerne hvilke faglige organisationer bakker venstre

og jeg er simpelt hen notorisk uenig i at behandlingsgarantien har været til ugunst for patienterne jeg synes når nu det

og halvfjerdstusind danskere der har benyttet sig af det udvidede frie sygehusvalg og dermed fået behandling hurtigere end de ellers havde haft ret til om det har været til ugunst for dem det er åbenbart til ugunst for patienterne at de sikres den hurtige behandling det er ikke et udgangspunkt som vi deler i venstre vi er optaget af at bekæmpe ventelister

danske sundhedsvæsen vi er optaget af at opbygge rammerne om et stærkt offentligt sundhedsvæsen der alene har fokus på at sikre behandling bedst hurtigst og billigst det afgørende er ikke at flere patienter vælger noget andet det afgørende er at patienterne har sikkerheden

det er netop det der kommer nu med det forslag regeringen lægger frem det synes jeg

også vi mangler at høre nogle positive bemærkninger om man

hvilke faglige organisationer er det der støtter det forslag som venstre holder så stædigt fast i

overbetale privathospitalerne og så videre

paraplyorganisation på det her område rent faktisk bakker op om

derfor synes jeg også man skylder vælgerne en rigtig god forklaring på

jo konsekvensen af regeringens forringelser af behandlingsgarantien så efterlyste ordføreren at at jeg

udtrykte nogle positive ord om udredningsretten jeg indledte

set med at tilkendegive at jeg gerne ville kvittere for at man netop fulgte op på den aftale som vk regeringen og dansk folkeparti indgik om at indføre en udredningsret i det danske sundhedsvæsen i tilknytning til de udrednings og diagnosecentre som regionerne allerede har etableret så langt så godt vi er enige om målet

at patienterne også får en rettighed med indhold

som ikke kan levere den hurtige udredning inden for tredive dage

få lidt mere end en besked om at det er bare ærgerligt og

sende en klage til patientombuddet hvorfor skal vi ikke udnytte de ressourcer som allerede eksisterer

er at når regeringen lægger op til en differentieret behandlingsgaranti som i øvrigt støttes af langt hovedparten af alle de faglige organisationer der er

set kun en enkelt som ikke bakker fuldt op om

at der rent faktisk er en bred opbakning både fra patientorganisationerne

de faglige organisationer som siger at differentieret behandlingsgaranti er vejen frem

så er er helt rimeligt at det er alvorligheden af ens sygdom som afgør hvor hurtigt man bliver behandlet

under debatten her for et par dage siden kunne vi ikke rigtig få et svar på hvordan venstre ville finansiere de her tiltag man lægger på bordet det kunne vi heller ikke i går under finanslovdebatten

bare gerne høre om vi ikke nu kan få et svar på når vi diskuterer nulvæksten som venstre så siger ikke skal gælde sundhedsområdet

mange flotte ord vi tillader os bare at påpege at når det kommer til at der også skal udvises noget handling

kommer til kort det synes vi er problematisk i forhold til udredningsretten at man ikke giver patienterne en reel rettighed og at man så samtidig fratager og forringer behandlingsgarantien og dermed beder en hel masse danske patienter om at skulle vente

er ikke en målsætning og en intention som vi er enige i vi har i venstre

vores finanslovforslag som jeg er helt sikker på at ordføreren for socialistisk folkeparti har læst og endelig kan jeg ikke lade være med lige at indskyde en kort bemærkning hvis ellers man må for formanden her nu har vi tilladt os at bede ministeren om at lægge

og sætte tal på hvor mange patienter

hvor mange der får forringet deres rettigheder og hvor meget længere de skal vente og hvad økonomien

hvilket svar har vi kunnet få

ikke kan levere inden for den og den tid så er det mit spørgsmål

patient hos regionerne eller er man patient på et bestemt sygehus som har et samarbejde inden for egen region

jeg mener at hvis man er patient i danmark så er man patient inden for det danske sygehus og sundhedsvæsen så tilhører man ikke regionerne

jeg er knap så interesseret i hvilken sygehusmatrikel det foregår

gavn for patienterne det er jo det det her understreger det er jo fordi den underliggende dagsorden for venstre i høj grad er at skabe en privat sektor på markedsøkonomiske vilkår som kan lukrere på

nogle frister som af behandlingsmæssige årsager og lægefaglige årsager ikke er mulige at overholde

så er det virkelig venstres intention at skubbe patienterne foran sig i en markedsgøringsstrategi på trods af at det ikke er klogt

optaget af at sætte patienterne i centrum i stedet for

sikrer behandling bedst hurtigst og billigst og dermed

hvilken matrikel behandlingen foregår på men at vi er optaget af at patienterne får den behandling de har behov for

så må jeg tilføje at vi ikke har nogen grund til at betvivle at regionerne vil leve op til de aftaler som de indgår med den til enhver tid siddende regering vi tillader os

som de ellers skulle have det kunne tænkes og lad os lade fremtiden afgøre det for det er jo det der kommer til at ske her nu hvorfor er det så at man ikke vil give patienter nogen reelle rettigheder og hvorfor er det at man samtidig er så optaget af at forringe patienternes rettigheder

venstres nulvækst bliver til virkelighed så

fra et regeringsparti som i to tusind og tretten jo selv

mellem blandt andet venstre og regeringen

om verdens højeste ulandsbistand eller noget der ligner fortsat skal

dermed også nogle oplagte og klare bud på hvor der kan anvises finansiering og så tror jeg da i øvrigt fortsat at sfs ordfører har læst venstres finanslovforslag og dermed også udmærket ved at initiativet selvfølgelig er finansieret

er nogle oplagte uenigheder mellem venstre og regeringen og dermed

kan anvises finansiering det jeg kan garantere

sfs ordfører er at vi også fremadrettet vil prioritere sundhedsområdet højt det har vi jo

set vist alle dage mens vi var regeringsparti

også godt love at vi vil gøre fremadrettet derfor tror jeg at sfs ordfører

vi anvise finansiering til alle de forslag vi kommer med inklusive det her

fjerner det jo ikke fokus fra at vi nu i dag behandler et lovforslag fra regeringen hvor man fjerner en række centrale patientrettigheder fra patienterne og dermed beder flere om

behandle sig og man vil gerne have at man kan stole på sin læge jeg stoler i hvert fald meget på min læge og jeg lytter

har endnu ikke fået det svar som herre jonas dahl og herre flemming møller mortensen efterlyser hos hos ordføreren nemlig hvilke lægefaglige organisationer

jeg stoler meget på min læge og på hans faglighed

og ikke længere være et anliggende for folketinget det er et udgangspunkt som vi nok ikke er helt enige i i venstre

optaget af at sikre at patienterne også fremadrettet har adgang til behandlingsgarantien og dermed at man har ret til hurtig behandling inden for en måned hvis køen i det offentlige er længere

i øvrigt et udgangspunkt som en række patientorganisationer bakker op om

som jo er de første til at blive sat

køen når man forringer patienternes rettigheder og det er derfor vi står fast på at de naturligvis også fremadrettet skal have sikkerheden og visheden

hvis vi bliver patienter altså hvis vi bliver syge og har behov

derfor synes jeg det er interessant at at lægerne faktisk bakker op om en differentieret behandlingsgaranti og synes at det

så er det bare jeg spørger og det er vel fair nok bare at bede om et ja eller nejsvar

i to tusind og tolv som viste at seks og halvfjerds procent af danskerne ønsker at der også fremadrettet

er en behandlingsgaranti på en måned det er jo en klar tilkendegivelse og det viser jo i hvert fald

men danskerne er tilsyneladende enige med oppositionen her i folketingssalen om at det også er vigtigt fremadrettet at sikre patienterne retten til den hurtige behandling

i sin ordførertale at behandlingsgarantien har været en fordel for alle patienter men har behandlingsgarantien også været en fordel for de patienter

der ikke er et privathospital der kan træde til

en sygdom med dehydrering eller kol eller en af de andre

sådan er sundhedsvæsenet jo bygget op i danmark og det tror jeg ordføreren fra enhedslisten også udmærket er klar over så er det selvfølgelig korrekt at forudsætningen for at man som patient kan vælge et alternativ er at der eksisterer et alternativ og dermed at der også

nogle dygtige aktører som kan træde til

har benyttet sig af det udvidede frie sygehusvalg og dermed har fået behandling hurtigere end de ellers ville

det tror jeg de har været rigtig glade for i stedet for at

jo at vi kan se at

har oplevet det modsatte

i det private så har vi set en skævvridning af vores sundhedsvæsen

man skal prioritere sine ressourcer så må man jo vælge og der

de patienter som har en forholdsvis ukompliceret lidelse

ordføreren for enhedslisten i dag under tredjebehandlingen

jo indirekte står og argumenterer for at vi skal have nogle flere private alternativer så borgerne har adgang til at vælge flere alternativer på flere områder

at lade handling følge af ord

har været med til at sikre ja den har sammen

givet mærkbare resultater takket være dygtige sosu assistenter sygeplejersker læger

der udføres i dag markant flere operationer ventetiderne er raslet ned patienterne er mere tilfredse med deres indlæggelse end nogen sinde og så videre og så

resultaterne taler for sig selv

i det danske sundhedsvæsen i den tid vk regeringen har haft ansvaret og derfor synes vi det er ærgerligt at man nu lægger sig i selen for

hørte spørgsmålet fra enhedslistens ordfører

venstres ordfører for jeg synes ikke det var en appel til at det private skulle vokse på bekostning af det offentlige det leder mig så lidt over til mit eget spørgsmål når vi nu giver regionerne en pligt er venstres ordfører så ikke enig

venstre selv har skabt skabelonen for de regioner

venstre selv har sat i spidsen for det danske sundhedsvæsen

så kræver det jo også

man synes at der er for få alternativer i dag på nogle områder at der kommer flere alternativer til ergo at der kommer flere

men også fra andre ordførere under andenbehandlingen af det her lovforslag det her lovforslag indebærer i forhold til udredningsretten

en pligt for regionerne til hvis det er fagligt muligt at levere udredning inden for tredive dage men leverer man ikke den hurtige udredning inden for tredive dage hvor det er fagligt muligt hvad har patienterne så ret til at klage til patientombuddet for man har ikke retten til at gå et andet sted hen som patient og det er derfor vi blot appellerer til at de mange gode intentioner i udredningsretten som vi jo selv har stået bag

regeringsparti at det også udmønter sig i handling

dermed giver nogle konkrete patientrettigheder til den enkelte patient og stiller sig på patientens side

så har regionerne en pligt til at hjælpe med at den udredning så

at man kan samarbejde med andre om det hvis man ikke selv kan løfte opgaven

sundhedsvæsen ikke forhindres i at samarbejde på tværs af regionsgrænser og på tværs af grænser mellem det offentlige og private hvis det er det der skal til for at løfte den forpligtelse så det korte af det lange er meget kort

det i skal vi sige varieret omfang mellem de enkelte regioner uden at vi skal tage hul på en større debat hvis så sygehusene ikke kan levere den hurtige udredning hvor det er fagligt muligt inden for tredive dage

nogle udvidede valgmuligheder der sikrer at der kommer indhold bag udredningsretten i stedet for at man siger til patienten

men du kan ikke udmønte den

i handling i den virkelige verden du får ikke som adgang til at stemme med fødderne

det er venstre men jeg bliver nødt til som finansordfører at blande mig lidt i hvor pengene skal komme

sophie løhde et par gange nævnt de to milliard kr i venstres finanslovudspil

hvis man slår op i venstres finanslovudspil under de to milliard

vil man kunne læse at langt hovedparten af de to milliard at de skal bruges til bekæmpelse af socialt bedrageri at de skal bruges til forskning så bliver der ikke så meget tilbage til

derfor vender jeg tilbage til det spørgsmål hvor skal pengene komme fra

har to spørgsmål hvad koster venstres forslag på sundhedsområdet det var det ene og det andet

for det kunne måske bane vej for at socialdemokraterne vil gå tilbage til landets finansminister landets sundhedsminister

og indføre en udredningsret

det varede et par timer også lidt mere end det det er endnu ikke lykkedes os at få et eneste svar ud af regeringen om

at man vil sætte tal på hvad den finansiering

jeg skynde mig at tilføje at i forhold til hvad der er indeholdt i venstres finanslovforslag

i venstres finanslovforslag end i det finanslovforslag som regeringen nu har indgået aftale om og udmøntet i dag sammen med enhedslisten

der er ikke nogen finansiering i venstres finanslovforslag der mangler mindst to milliard kroner

sted mellem tredive og fyrre milliard kroner ekstra

så punkt en er stadig hvad koster det her ændringsforslag som venstre har stillet og lad nu være med at svare på den måde

ting som finanslovudspillet

men bare ikke er særlig meget for at lufte den så kunne man ikke også derfor bare

for nogle andre områder i sektor der skal holde for

inden for finanslovforslaget punkt 2 hvad koster ændringsforslaget vi har jo oprigtig bedt ministeren om

vi må konstatere at på trods af at er stillet en hundrede og fem og fyrre spørgsmål til det her lovforslag

ikke i et eneste svar kunnet få oplyst økonomien bag regeringens eget lovforslag det må da være en forudsætning for at man så også kan kræve af andre at man skal sætte bud på hvad et initiativ koster

set bare bedt ministeren om at komme med et ærligt svar på

at sætte et beløb på så fortæl

helt umulig præmis i forhold til arbejdet i folketingssalen men det

med genopretningspakken i to tusind og ti

brugerbetaling på de danske sygehuse

ordførerens eget parti som indeholder stigende brugerbetaling på en række områder inden for sundhedsområdet jeg nævner i flæng medicin til de ældre jeg nævner i flæng

på trods af at man sagde at man ville gøre det modsatte

er at vi igennem hele behandlingen af det her lovforslag ikke har kunnet få oplyst hvor mange patienter

er den nærmere økonomi i regeringens eget lovforslag de oplysninger har ministeren konsekvent nægtet at udlevere til folketingets

oversendt til statsministeriet som led i regeringens egne interne forberedelse af lovprogrammet som at fire og fyrre procent af de patienter som i dag havde ret til udvidet frit sygehusvalg efter en måned ikke længere ville have den rettighed efter en måned så kom der fint langt notat fra sundhedsministeren over til folketingets sundhedsudvalg

og beregninger er fuldstændig på månen de er meget misvisende så sagde vi hvis de beregninger er misvisende de var unægtelig heller ikke særlig rare

det har sundhedsministeren konsekvent nægtet at på trods af at man i svaret på spørgsmål nummer

aktivitetsmæssige og udgiftsmæssige konsekvenser i forhold til det her lovforslag men man vil ikke udlevere dem

brugerbetaling på danske sygehuse med genopretningspakken i to tusind og ti

er skal tage sit dankort med

i at diskutere det indholdsmæssige hvad det her lovforslag indebærer nemlig at man nu forringer patienternes behandlingsgaranti i

til retten til hurtig behandling men gerne vil diskutere alle mulige

må det være et forsøg på at dække over at man i

godt ved at man står med en rigtig dårlig sag her i dag

i får retten til at vælge køen fra det kan jeg godt forstå

kan slippe for den indholdsmæssige diskussion herom

til den dør sådan

fremad når vi taler om udredningsretten men det er to lange skridt tilbage når vi taler om behandlingsgarantien

gælder det kun gruppen af danskere som bliver henvist til sygehusene det gælder ikke den store gruppe

lider af andre ting og som kan blive udredt i almen praksis eller hos speciallægerne udredningsretten

man som om det er noget nyt vi har arbejdet med den allerede med den tidligere regering man har allerede

af hvad udredningsretten har bevirket

for en måned mens de halvfjerds procent

til venstres ordfører

for mange af de her patienter

for at kunne blive behandlet i det danske samfund

det gør bare at uligheden starter

en måned eller 2

der kan vente

sundhed jeg mener ikke

har et ideologisk korstog eller i hvert fald venstre har

jeg tage mig af patienterne

faglig organisation der fortæller mig hvordan de helst ser det

til vores arbejde lidt hurtigere end

så tror jeg faktisk at

at man hellere ville have kvantitet frem for kvalitet

fra ministerens side undskyld mig men handler det ikke om kvantitet i

at der er et mindretal der stemmer for og derfor må vi

med venstre

det handler om den her sag frem for at stå netop på patienternes side for lige præcis det her lovforslag der er i dag giver markante forbedringer for patienterne det handler om den hurtigere udredning

og dermed ikke kan få en behandling et privat sted

nu siger at man står på patienternes side

alvorligt og ikke skal gå rundt og have ondt i maven synes jeg er helt forkert efter min mening

at læger sygeplejersker

flere år igen

pointeret at med den en måneds behandlingsgaranti vi har i dag så skævvrider vi sundhedsvæsenet således at man ikke opbygger en stor nok kapacitet til at

diffuse symptomer dem som har smerter og

ved at der er nogle enkelte med nogle ikke

alvorlige sygdomme som måske kommer til at vente to måneder før de kan få et udvidet frit valg måske

fordi man kunne prioritere bedre det kan da kun være en forbedring for patienterne jeg forstår slet ikke at dansk folkeparti går med på venstres vogn hvad angår det her forslag jeg synes det er

skal have to måneder til at blive behandlet

og får en hurtig behandling frem for en der måske ikke er så god til at tale om det

i den her sag er jeg meget meget forvirret jeg synes slet ikke

vil fru liselott blixt anvise hvor i lovforslaget der står at operationsstuer for eftertiden skal stå stille eller stå tomme er der noget sted i det her lovforslag hvor der bliver indikeret at vi nedsætter kapaciteten frem for at udnytte den kapacitet vi har i

også giver regionerne mulighed for at

at tage sig af nogle af de her ting

seks og tyve eller ni og tyve ugers ventetid i nogle regioner fordi man ikke har lavet en aftale med et privathospital der kunne tage sig af udredningen

sammen med de øvrige borgerlige partier og siger at her sker forringelser for patienterne der sker det stik modsatte lægeforeningen siger det så tydeligt som det overhovedet kan siges i jyllands posten i dag

anden fleksibilitet at man udnytter den samme kapacitet at man gør det bedre for de patienter

være sagt at dem med mindre alvorlige sygdomme ikke bliver behandlet men de kan vente otte uger i stedet for fire uger er der noget sted i lovforslaget her der indikerer

at kapaciteten i sundhedsvæsenet ikke kommer patienterne til gode

dansk folkeparti der skal bestemme hvordan profilen skal være

det er det jeg mener er vores profil

en i i

at at sige vi

da det ikke er tilfældet er forhandlingen om ændringsforslagene afsluttet

af et mindretal mindretal tiltrådt af et mindretal

afstemningen er slut for stemte otte og fyrre imod stemte en og tres

er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer to af et mindretal

her lovforslag om høreapparater er at hele høreapparatområdet nu bliver samlet i sundhedsloven og herunder at myndigheds og finansieringsansvaret overgår til regionerne hvilket kan være med til at styrke kvalitet gennemsigtighed og udgiftskontrol ja det var stort set det positive vi kan se ved forslaget for forslaget indebærer også en lang række negative

til at betyde længere ventelister

forventes det at det offentlige vil modtage godt seks tusind syv tusind ekstra patienter fra det private simpelt hen fordi der er private høreklinikker der lukker ned på grund af lovforslaget

der betyder øget udlevering af høreapparater i offentligt regi

de største offentlige udgifter

i det offentlige lange ventelister hvor man kan komme til at vente på behandling i mange måneder

at flere tusinde nye patienter vil betyde længere ventetid i det offentlige

vil forslaget også betyde

og derfor vælger ventelisten fra

der kommer til at betyde konkurrenceforvridning i forhold til hørebehandling

hvorvidt forslaget overtræder eu reglerne

nyt system der vedrører rigtig mange mennesker

er nogle helt andre høreapparater der vil blive udleveret ministeren fremhæver

to tusind og tolv men ministeren glemmer at fortælle

tale om en gennemsnitspris for et helt sortiment

at samlet set betyder amgrosudbuddet

og på lavere teknisk niveau end tidligere

behov hos de enkelte patienter

hvor regeringen endnu en gang gennemfører et ideologisk betinget opgør med private aktører på sundhedsområdet og forslag der vil berøre rigtig mange mennesker godt ottehundredetusind danskere lever med et høretab

og halvtredstusind danskere faktisk så uheldigt stillet at de har et høreapparat vi er åbne over for at se på nye tiltag inden for området

dette forslag har som nævnt rigtig mange negative konsekvenser

et lovforslag i to tusind og ti der nedsatte tilskuddet til høreapparater med ti procent

ordningen opretholdes så borgerne ikke igen kommer i en situation hvor de bliver parkeret på en venteliste i årevis vi er imidlertid også opmærksomme på væksten i udgifterne og den høje aktivitet på området og indenrigs og sundhedsministeren og jeg har derfor igangsat en kulegravning som skal bruges til at vurdere behovet for yderligere tiltag ud over hvad der ligger i dette forslag dermed kan

nu har vi kulegravningen rigsrevisionen der har været meget kritisk over for det her område har bakket

og rigsrevisionen bakkede op om en kulegravningsrapport ministeren selv havde

har fru benedikte kiær jo

stille sig hvis det var sådan at man ikke gennemførte de ting og de

det offentlige åbenlyst overbetaler

skal være på i forhold til de private klinikker og ja den forrige regering satte kulegravningsrapporten i gang blandt andet fordi

at vi bliver nødt til at se på hvor det her område mest hensigtsmæssigt er for førhen var

set både socialområdet og sundhedsområdet der var inde over det her område og det kunne give nogle problemer det

høreapparatbehandling i privat regi

man fastsatte tilskuddet i sin tid i starten af nullerne der kunne vi jo godt se at det

mere hensigtsmæssigt at have en prisregulering og det var baggrunden for

af ordningerne ude på de private hørecentre

at man nedbringer den overkompensation der har været til private hørecentre og

og at man ikke sikrer at der ikke sker overbetaling slet ikke når man så hvilken rolle

jeg sagde i begyndelsen min tale

at hele området kommer ind under sundhedsområdet

kulegravningsarbejdet

at det kulegravningsrapporten også siger

ser et stort problem i hvis man ser på

på de offentlige klinikker på hospitalerne

tyve kroner for to ører

det tilskud man får i privat regi

vi gerne vil bruge pengene for at imødekomme borgernes forventninger til vores velfærdsstat er det også god

patienter vil rykke fra det private til det offentlige og som jeg nævnte lige før er selve hørebehandlingen

de seks tusind syv tusind borgere i privat regi frem for at tvinge dem over i det

regi fordi man sætter tilskuddet alt for langt

produkt til en høj pris så glæder man sig over

egen tegnebog hvis man

skal kigge på det med offentlige øjne

så er det set med socialdemokratiske øjne og vores ideologi

fornuft i kraft af at produkterne altså høreapparaterne er faldet så markant i pris

det offentlige der skal få besparelsen i den her sammenhæng er det konservative folkeparti enig i

speciallæge så vil det koste tre gange så meget

og de apparater der var i sortimentet før det udbud der var i august to tusind og tolv

det vi har fået at vide fra branchen selv rigtig mange

fornuft at man får mest muligt for pengene og derfor forstår jeg heller ikke at socialdemokraterne og

dansk folkeparti kan ikke støtte lovforslaget men har hele tiden været åbne

er at regeringen har skønnet

syv tusind vil gå fra privat regi til

ventelister og ramme hørehæmmede

det her lovforslag at borgerne kan få hurtig hjælp og dette lovforslag hører ikke under det udvidede frie sygehusvalg med dette lovforslag vil det ikke længere være muligt for borgerne at opnå befordringsgodtgørelse

da regeringens store ændringer på høreapparatområdet kommer til at berøre omkring

hørehæmmede der behøver høreapparat er der grund til at lave et grundigt lovarbejde og da regeringen har nedsat en arbejdsgruppe på dette område virker det lidt besynderligt at regeringen ikke laver loven fyldestgørende dansk folkeparti bemærker at behandling på privat klinik

giver anledning til mindre offentlige udgifter både ved behandling af et øre og to ører på den baggrund undrer

gennemføre en model som resulterer i øget udlevering i offentlig regi

at give anledning til større offentlige udgifter efter dansk folkepartis opfattelse har udvalget ikke fået tilstrækkeligt belyst om regeringen har sikret at implementeringen af reformen er på plads heriblandt

som skal virke den fra første januar

ikke fået tilstrækkeligt belyst om der er konkurrenceforvridning i dette lovforslag og der ligger i øjeblikket en klage ved eu

få et høreapparat vi har heller ikke fået tilstrækkeligt belyst

hvor præcis snitfladen går mellem opgaver der skal varetages af regionerne

hvor mange borgere der bliver ramt af øget brugerbetaling

transportgodtgørelse eller hvorvidt

ministeren for forebyggelse og sundhed vil tage initiativer til forebyggelse af det stigende høretab i befolkningen vi har heller ikke fået belyst hvor mange arbejdspladser dette vil komme til at koste i privat regi regeringen

konkrete bud på ændringer i forhold til speciallægernes mulige dobbeltrolle

påpeger heriblandt problemstillingen at speciallægerne i dag både kan fungere som henviser og som sælger af høreapparater på én og samme tid

har taget dette i betragtning da de begrunder dette lovforslag med kulegravningsrapporten

samles i sundhedsloven

leverandørforeningens henvendelse

helt overordnet mener leverandørforeningen at amgros nye sortiment indeholder apparater af ringere kvalitet end tidligere

svaret således at det er ældre modeller der anvendes og at høreapparatprisen er udregnet efter dette derfor undrer vi os over at regeringen vil give landets borgere ringere kvalitet i forhold til teknologien det er jo sådan i dag at der er forskel på om man får en god benprotese eller

man får et træben derfor

at vi i sin tid fik den her lov som gjorde at man kunne gå til en privatklinik og at

en hørenedsættelse og derfor er der flere der er blevet behandlet efter

om at bekræfte at det som ordføreren fra socialistisk folkeparti

slet ikke

med brugerbetaling

det kan findes hvis man går tilbage i arkiverne

hørehæmmede danskere ikke bruges til at nedbringe ventelisterne i offentligt regi men tværtimod betyder at ventelisterne fremadrettet kommer til at

over for hørehæmmede danskere ikke bruges på sundhedsområdet men er et resultat af at regeringen har lavet en aftale

penge man vil spare på sundhedsområdet skal gå til forskningsområdet

vil øge ventelisterne i det offentlige

behandlingen på private høreklinikker og hørecentre ikke kan forklares med

ældre mennesker eller flere med høretab eller andet udviklingen overstiger langt den udvikling der er

demografien i danmark

diagnosticere og behandle høretab hos borgere som måske nogle gange

får en hurtig hjælp det her handler om at

det her handler om øget brugerbetaling

det det handler om og det er det vi fra dansk folkepartis

sådan er det der er vi bare uenige

det er lige præcis det kulegravningsrapporten slår ned på

tilskuddene og den regulering der ligger i lovforslaget for eksempel

til de her private hørecentre og klinikker

har fået det her høreapparat proppet i ørerne fordi

de private klinikker det må jeg tilstå men det er en realitet at det her giver øget brugerbetaling

befordringsgodtgørelsen for de beboere der bor ude i landdistrikterne

det og det giver øgede ventelister det er det vi har fået oplyst

debatprogrammer og dokumentarer som rent faktisk

skattekroner på at overbetale en privat sektor at give folk et høreapparat selv om de

ikke har brug for det det er dog paradoksalt at stå og høre dansk folkeparti tale om

med skattekroner som om vi bare har rigeligt af dem i vores samfund jeg vil egentlig bare

kulegravningsrapporten det har jeg og den viser at det er billigere i privat regi end det er i offentligt sådan er det jeg har skam

det kunne være at man kunne forholde sig til hvad lovforslaget handler om det handler om at man ikke længere får befordringsgodtgørelse det handler ifølge høringssvarene om

det handler om og det burde regeringen da kunne anerkende når den selv har lavet det

lidt chokeret over at høre de påstande at det her nærmest ikke om høreapparater jo det

øvrigt står der ikke noget om at det giver øget ventetid på høreapparater det

at der er betalt en overpris igennem mange år

med den person der sidder i formandsstolen netop nu jeg undrer mig ærlig talt over at vi nu skal høre

nærmest ikke var nogen problemer at der ikke var nogen overbetaling at der nærmest ikke var nogen der fik et høreapparat som de ikke havde brug for er jo talrige eksempler på det

ignorerer man bare fakta man ignorerer det der faktisk er kommet frem i de rapporter det er

eller privat for dansk folkeparti handler det om at borgerne får en god service og en god kvalitet

det handler heller ikke om at man skal øge brugerbetalingen det er

det det handler om for dansk folkeparti vi har borgerne i fokus og dem der er hørehæmmede

i ørerne og at det bestemt ikke på nogen som helst måde

få stoppet de her høreapparater i ørerne

virkelig sukker efter

får langet et høreapparat over disken

inden man går ud af døren uanset om man har behov

et høretab og at man skal have et høreapparat

man kan blive visiteret til at få et høreapparat

at ikke mindst den forringede behandlingsgaranti er en klar forringelse

også to lovforslag som ordførerne for de borgerlige partier har lagt rigtig mange kræfter i at få grundigt behandlet

lejlighed til at debattere med både v og k

sendte ordførere op eller at ministeren

minimum havde følt sig kaldet til at forsvare disse lovforslag når det så ikke er tilfældet må man konstatere at det nok er fordi regeringen også selv erkender

med lovforslagene forringer patienternes og dermed danskernes mulighed for lige adgang

meget grundigt og det understregede jeg faktisk også den borgerlige opposition

forberedt til at drøfte lovforslaget med regeringen man har også under det tidligere lovforslag da det blev behandlet anmodet regeringen om at

vi kunne bakke op om den del som den borgerlige side

som vi ikke var enige i det har regeringen ikke ønsket det er således

også tilfældet her i salen som jo altså er parlamentet udvalgene er

set en hjælpende foranstaltning

række eksempler på at når der har været lovforslag fra den tidligere regering som den

man faktisk kaldt ministre

samråd men man har også forventet at der debat i salen

det er i orden at stå og sige at vi har manglet dialog

mindst har det jo stor betydning at man forringer patientgarantien for hurtig behandling i det danske sundhedsvæsen det er da også uhyre vigtigt og relevant for borgerne at vide at man nu vil differentiere mellem patienterne

sygehuse vi har heller ikke kunnet få svar på spørgsmålet om

i øvrigt skulle jeg nok også understrege at det nok også

for en række danskere at det man jo egentlig ender med med det

faktisk er øget brugerbetaling i sundhedsvæsenet det

og det er med rigtig rigtig stor glæde at vi har debatten her i dag jeg må også sige som formand for sundhedsudvalget at der har været åbnet fuldstændig op for dialog og proces

af de her to lovforslag som vi nu stemmer om der har været taget endog rigtig god tid til at få alle ideologiske felter og facetter frem også fra de borgerlige partier i relation til industrien som givetvis lider

at vi under den tidligere regering indførte det frie valg

patienten der skal være i centrum ikke det enkelte sygehus

det enkelte system men mennesket der er meget ideologi i det men der er jo også meget praktisk dagligdag i det for den borger

nu får udsat sin behandling fordi regeringen har besluttet at forringe behandlingsgarantien

stribe borgere så vidt jeg erindrer jeg er ikke helt præcist

omkring en halv million danskere der har nydt godt af

for skønsmæssigt at komme til tidligt

godt tilbud til de borgere som har en høresvækkelse

sørger for at det der kan spares bliver

sparet til den offentlige kasse frem for at give en overbetaling til de private men jeg vedkender at det her virkelig er et af de steder hvor ideologien skiller vi er glade for

socialdemokraterne at vi kan stemme et lovforslag igennem som giver en bedre udnyttelse af de offentlige ressourcer og som giver en fri og lige adgang

det fuldstændig relevant men det der nok egentlig kaldte mig op på talerstolen

salen for at høre om hvad venstre vil på sundhedsområdet det er imidlertid ikke venstres

vi behandler i dag men to konkrete lovforslag som ministeren har fremsat og får vedtaget som efter min opfattelse i hvert fald

at vi har stemt imod forringer vilkårene for de danske patienter

set at se ministeren på talerstolen fordi samrådene er jo til for at afdække forholdene mens er her vi vedtager lovgivningen det ved herre flemming møller

nu blive sendt til statsministeren jeg skal her udsætte mødet

ønsker nogen at udtale sig det er ikke tilfældet

vi slutter afstemningen nu

stemte en og halvfjerds imod stemte syv og tredive

det er ikke tilfældet vi går til afstemning

for stemte otte og firs imod stemte en og tyve

stor debat om præmisserne for det

støtte det her lovforslag for det har en lang række af kritisable

det her lovforslag jo at der er femogtyvetusind

pensionister og førtidspensionister som nu fra

det er underligt at vi har en regering som i

genåbne for tilgangen til den tidligere hjemmeserviceordning

rengøring i hjemmet ud over det som de får hvis de er tilkendt hjemmehjælp det er så endnu et løftebrud noget som regeringen løber ganske hurtigt fra men grunden til

kritisere den her lov eksempelvis

været ude at sige til danmarks radio at det her lovforslag er aldeles uretfærdigt og at det er noget der skal bruges til at finansiere en del

politiker som er medlem af erhvervsudvalget her i folketinget

parti i oppositionen venstre går ud og taler lovforslaget

så se at i forbindelse med lovarbejdet og behandlingen her i folketinget

venstre skylder hele befolkningen en

jeg synes i særdeleshed at det skal være en forklaring som man kunne give de femogtyvetusind pensionister og førtidspensionister som kan se frem til at miste den her hjemmeserviceordning

kan ikke støtte lovforslaget men vi vil meget gerne have en forklaring fra venstre

venstre ved man hvor man har plejer man jo at sige men jeg må da sige at i forbindelse med det her lovforslag

jeg slutter afstemningen for stemte en og halvfems imod stemte nitten

det er ikke tilfældet vi går til afstemning

jeg slutter afstemningen for stemte en hundrede og seks imod stemte fem

det er ikke tilfældet og vi går til afstemning

jeg slutter afstemningen lovforslaget er enstemmigt vedtaget med

slutter afstemningen lovforslaget er enstemmigt vedtaget med en hundrede og ti stemmer

forhandlingen drejer sig i første omgang om

grundige behandling vi har haft af det her problem lige siden beskæftigelsesministeren kom med sit oplæg

som vi i enhedslisten nåede

den otteogtyvende februar to tusind og tolv

at mange flere tusinde vil blive henvist til at

på kontanthjælp eller ledighedsydelse

tværtimod det eneste vi får ud af det er flere fattige og ulykkelige mennesker stik i strid med regeringens erklærede målsætning om at mindske ulighed og fattigdom når det vil gå sådan

lavere pension til de udsatte grupper

den kendsgerning at der ikke er det mindste lillebitte krav til arbejdsgiverne om

nemlig af den gruppe unge der efter de

af samtlige handicaporganisationer

en lang række andre interesseorganisationer som i det daglige varetager de udsatte medborgeres interesser herunder en lang række fagforeninger

repræsenterer de mennesker som man påstår at ville tilgodese og jeg har stadig væk ikke fået det eksempel den omfattende kritik har

fået beskæftigelsesministeren eller forligspartierne til at ryste på hånden tværtimod ved andenbehandlingen var intet ændringsforslag for at blive tværet ud med tommelfingeren på den røde knap selv beskedne forslag som var fuldstændig gratis for statskassen blev stemt

for eksempel forslaget om at lempe rådighedskravet

tage fagforeningen med ved forhandlinger om løn og ansættelsesvilkår

ansættelsesbevis med fleksjob på otte timer og derunder

unde de stressede sagsbehandlere i kommunerne der om fjorten dage

lovforslag er udtryk for et alarmerende holdningsskred i dansk social og handicappolitik indtil i

at man ikke skal diskrimineres på arbejdsmarkedet fordi man har en kronisk sygdom eller et handicap nu slås det fast med syvtommersøm at jo mindre din arbejdsevne er på grund af sygdom eller et handicap jo lavere løn

indtil folketingsvalget i september to tusind og elleve havde vi tre partier som nu sidder i regering som var enige om at

og som af samme grund gik skarpt i rette med den tidligere regerings forslag i to tusind og ti

samfund skal måles på hvordan det behandler de svageste

får lov til at betale for en haltende

skattelettelser

nu lægger samme minister ryg

ved forhandlinger om løn og ansættelsesvilkår og samtidig med at hun giver sig selv ret til at afgøre

jeg håber at i inderst inde er bare

at trykke på den grønne knap

de mange kritiske høringssvar de mange henvendelser fra bekymrede og desperate borgere

i gang med her må da have rørt jer bare en lille smule til beskæftigelsesministeren vil jeg sige tak for kampen jeg er ikke imponeret over dine argumenter

at du så alligevel synes det er rimeligt må

en socialdemokratisk ordbog i enhedslistens ordbog er der ikke forskel på rimeligt og solidarisk i den sammenhæng til alle jer

vil jeg sige tak for en fælles kamp uden jer havde vi

være så konkrete i vores kritik og ændringsforslag

og kampen fortsætter

vi må stille dem til regnskab for de konkrete konsekvenser

stole på at enhedslisten

at vi ikke bruger du som tiltaleform

men ikke desto mindre synes jeg det er nødvendigt

der er ikke flere der ønsker at udtale sig

jeg slutter afstemningen for stemte ni og firs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

ønsker nogen at udtale sig fru

om dagpengereform og om hvad regeringen egentlig gør for at tage hånd om de mennesker

nogle mennesker som står i en desperat situation sådan sagde venstres politiske ordfører for nylig om de mennesker der bliver ramt af venstres egen reform

bliver de her mennesker

diskussionen her i salen

dansk folkeparti stemte for reformen

ind i forhandlingerne med venstre og konservative

venstres stemmer

der skulle føre danmark ud af krisen

det venstrepolitik

uden en eneste socialdemokratisk stemme vel at mærke

en stor gruppe mennesker i en desperat situation det tager vi meget seriøst

det køber arbejdsgiverne i øvrigt heller ikke

er mennesker der står en ekstraordinær situation

vi har taget en række initiativer

at venstre ville være med på den del

vi går selvfølgelig ind og støtter

unødigt hårdt men

så venstres sande ansigt

forholdene for de her mennesker tilbage tusind og ti og i salen i dag og siger

er ligeglade de gør ingenting

der skal hjælpe den arbejdsløse videre til nyt job eller ny uddannelse

vi opretter tusindvis af akutjob

mens en anden kollega er i uddannelse

at være et virkelig virkelig stærkt redskab de nordjyske erfaringer viser at næsten to ud af tre arbejdsløse har fået fast job efter at

i jobrotation lad os da få noget mere af

af venstres dagpengereform

på den særlige uddannelsesydelse det betyder

skal stå fuldstændig uden forsørgelse som følge af venstres venstres egen reform

venstre trækker på skulderen og siger at det er den helt forkerte vej

vi skal gå reformsporet fuldstændig uden at forholde sig til hvad det betyder for det enkelte menneske

den eneste rigtige vej at gå jeg synes faktisk at det ville klæde venstre at komme herop i dag og

forholde sig til situationen ikke at forholde sig til konsekvensen for de her mennesker

den konstruktive fornuftige vej og satse på uddannelse og opkvalificering jeg synes det ville klæde venstre at tage diskussionen

virkelig at det her lovforslag

økonomiministeren at der vil komme flere arbejdsløse i det kommende år

ikke løser problemet

en ekstraordinær situation og vi har brug for at gøre noget hvis jeg troede på at l fire og halvfjerds altså tilbuddet om at folk fik noget uddannelse ville løse alle problemer

men når regeringen nu har lavet en stor palet af initiativer med håndholdt indsats jobrotation akutjob

at de får tilbudt og får et akutjob vi kan jo se i de statistikker der er kommet frem indtil nu

boligjobordningen som bliver droppet eller vi kan tage noget så i virkeligheden småt som højteknologifonden som jo oplevede massive besparelser til trods

at den støtte som højteknologifonden giver

at skabe arbejdspladser ude i de små og mellemstore virksomheder

og arbejdspladser så vil man udelukkende have symptombehandling

jeg synes det er ekstremt vigtigt hver eneste gang vi hjælper et menneske videre jeg tror på at det gør en forskel

på at uddannelsesforslaget vil gøre en massiv forskel

de mennesker får en ekstra hjælpende hånd

kaldt til samtale og vi har sikret at private virksomheder går ind og tager

som iss og lego som allerede er inde i kampen

en lang række venstreborgmestre som også godt kan se

at der er flere tusinde akutjob slået op

så hvorfor ikke glæde sig over at det

at det er vigtigt at man kan tage uddannelse næste år det vigtigste

er et job jeg spurgte så helt stilfærdigt hvor mange nye job er i akutjobpakken der er ikke nogen nye job man prioriterer bare nogle udfaldstruede frem for nogle andre ledige kontanthjælpsmodtageren den enlige mor på kontanthjælp skal nu længere bag i køen for at en udfaldstruet kan få det her job det er vel ikke solidarisk når man taler om at solidaritet og fællesskab skal være de bærende værdier i socialdemokratiet

bare til sidst spørge hvor mange nye job

eller ikke har gjort noget for det mister deres arbejde og efterfølgende oven i købet bliver ramt hårdt af en reform som politikere her i salen sidder og vedtager jeg synes det er solidaritet at hjælpe de mennesker der risikerer

af ordførerens egen dagpengereform en ekstra hånd det er det vi gør ved blandt andet at sige

arbejder jo tæt sammen andet nogle udfordringer

social dumping som jeg ikke tror vi løser med de her pakker men hvis ordføreren spørger efter om det er en løsning for de mennesker der her og nu rammes ekstraordinært hårdt på grund af vores dagpengereform så vil jeg sige at jeg synes det er en enormt stor succes at lige præcis det her forslag alene sikrer at ingen behøver at miste deres forsørgelse som følge af dagpengereformen i det næste halve

spørge når nu det kommer til at vise sig at der er nogle der ingen forsørgelse har til sommer

inden for dørene på alle fabrikker og alle arbejdspladser i danmark

lige nu ikke kan finde et arbejde fordi det er fuldstændig håbløst inden for nogle brancher

her lange række af initiativer det er også derfor enhedslisten og regeringen

det her tilbud om uddannelse og jeg

ordføreren trods alt erkender at

betyder at ikke et eneste menneske vil miste forsørgelsen i det næste halve år som følge af dagpengereformen fordi der er det her tilbud om uddannelse og det er den vej man kan vælge at

så ikke bare om fru ane halsboe larsen står jo på talerstolen og taler meget om at det er vigtigt

at det er ret interessant at venstre nægter

ordførerens egen politiske ordfører har jo sagt at det er en desperat situation for de her mennesker når vi så kommer med forskellige initiativer der

at man her og nu kan forhindre at folk mister forsørgelsen vil man ikke være med

sidder bare og trækker på skulderen og siger det er en reform vi står ved og det er det rigtige for dansk økonomi

efter valget i forhold til det der blev lovet før valget jeg førte selv valgkamp sammen med

ane halsboe larsen oppe i det nordjyske

gik til valg på at rulle alle de reformer tilbage

gennemført jeg ser bare

med om man har halvfems mandater eller ej har jo slet ikke påvirket hvad regeringen har gennemført af politik lad mig blot nævne at forud for valget gik samtlige fire røde partier til valg på at fjerne genopretningspakken sådan det gik samtlige fire partier til valg på intet er sket man gik til valg på at dagpengereformen skulle

ikke ændret den overhovedet så der var altså valgflæsket før valget og så de faktiske handlinger nu kort og godt hvis regeringen

det jeg bare helt stilfærdigt siger i dag er at det ville klæde venstre at komme herop på talerstolen og tage diskussionen

til nogle af de her initiativer det vi siger er at vi bliver

til at se på hvad der er brug for i den her situation som følge af dagpengereformen

at gå ind og tilbyde uddannelse fordi vi tror at det er nøglen til at få folk tilbage i arbejde vi kan se at vi har alt for mange ufaglærte som ikke kan komme ind på arbejdsmarkedet fordi

for ufaglært arbejdskraft og den udvikling fortsætter

den fuldstændig rigtige vej at gå

socialdemokraterne akutpakke en for så var problemet med dagpengemodtagerne løst så foreslog socialdemokraterne

hårdt presset af fagbevægelsen blandt andet akutjobplanen og det var så en fuld og dækkende løsning

kom frem til at det her så var det som regeringen ville gå med til

at socialdemokraterne er løbet forrest i kampen for at løse det her problem der synes jeg godt nok at der har skullet noget knofedt til

om hvad socialdemokraterne så mener der skal gøres for de mennesker som jo står

i den risiko at de kan falde ud af dagpengesystemet fra den første juli hvor der er en mulighed for at få den her opkvalificering som vi nu tilbyder dem der står til at falde ud det næste halve år

ikke præcis lige så alvorligt for dem at miste deres dagpenge som

jeg tror at vi vil få folk videre i arbejde og jeg tror at det tilbud vi giver om uddannelse

hinanden i øjnene over og være stolte af

stine brix jo også lige så godt som jeg og formentlig resten af salen

videre men kunne det ikke være et lige så relevant tilbud for dem som falder ud af dagpengesystemet i sidste halvdel af 2013 er der ikke gode grunde til

som socialdemokraterne og regeringen mener fortjener en ekstra indsats det forstår

vi har sat en lang række initiativer i gang i forhold til at skabe job og i forhold til håndholdt indsats og så videre det tror vi kommer til at virke men når vi har så stor en gruppe på en gang

uddannelsestilbud en virkelig virkelig vigtig del vi ved allerede nu

uddannelsesaftaler vi ved at det vil betyde at folk kommer i gang med forskellige kurser og forskellige

muligheder for at få papir på det de kan og blive opkvalificeret jeg er ikke et øjeblik i tvivl om at det er det vores arbejdsmarked har brug for det viser alle undersøgelser

fra den første juli er lige så mange mennesker som har risiko for

siger fru ane halsboe

larsen også at vi skal følge op på det jeg vil bare stille et spørgsmål

gribe ind når man finder ud af at der er nogle der ekstraordinært falder ud

seks måneder det har vi jo lavet en meget meget god synes jeg aftale med enhedslisten om samtidig har vi også

bare nødt til at sige til sig selv at ligesom der ikke er nogen der falder ud og ikke får nogen forsørgelse overhovedet i det første halvår

nogen forsørgelse fra den første juli så som udgangspunkt synes jeg at det er et godt løfte fra

ane halsboe larsen jeg synes

sige til os selv vi skal følge op og

lave noget i slutningen af

det her tilbud om uddannelse det er der vi giver den håndholdte indsats ude i jobcentre og a kasse

gør det ekstra attraktivt for private at bruge jobrotation det er der vi går ind og bruger

der vi har lavet en ungepakke vi gør massivt meget de næste måneder for at den her situation skal blive så holdbar som muligt og ramme så få familier som muligt

præcis med uddannelsestilbuddet gør vi at ingen familier vil opleve at

eller en dårlig reform og ifald

det er en dårlig reform kan ordføreren så ikke give mig ret i at hvis regeringen ønsker at rulle dagpengereformen tilbage

kan spørge sig selv om det var god timing af venstre tilbage i to tusind og ti og om man forudså den økonomiske krises udvikling godt nok jeg ved at

det skulle man nok ikke have gjort og jeg synes

måske deler herre jacob jensen den opfattelse at

deler jeg i hvert fald ikke og jeg mener at hvis man hvis man bare tager en lille smule hensyn til de mennesker det handler om

bør man gå ind i en konstruktiv dialog om hvad man kan gøre for at afbøde konsekvenserne af venstres reform det er det vi gør

med det forslag i dag og jeg mener faktisk at venstre burde være interesseret i

noget som regeringen arbejder med og dermed også er en del af regeringsgrundlaget

ud fra at regeringen så også trækker dagpengereformen tilbage igen

nogen hemmelighed at der ikke var en eneste socialdemokrat der stemte for den her reform det er heller ikke nogen hemmelighed at venstre var meget meget stolte af reformen

det der bare i al stilfærdighed undrer mig i dag er at man ikke er villig til at gå ind og se på de skæbner

at vi i regeringen tager ansvar går ind og rydder op efter venstre og

kan ikke finde noget arbejde det

er ramt af krisen det er ikke folk der er dovne

ekstra kursus noget opkvalificering noget uddannelse for at

ikke er et eneste menneske i det her land som vil miste

som ordføreren er en del af har siddet og puttet sig nede på bageste række og hvor sundhedsministeren ikke

og puttede sig og så står ordføreren og klandrer venstre for ikke at gå op

tusind og ti fordi det handler om rigtige mennesker det handler om folk

er klemt som følge af venstres og dansk folkepartis politik

det ville klæde både venstre og dansk folkeparti at tage diskussionen

og det mener jeg er det ansvarlige at gøre men jeg kan ikke forstå hvad der

mennesker med hørenedsættelse

har regeringen og regeringspartierne ikke sammen med enhedslisten et flertal der kunne fjerne

med venstres politiske ordførers

desperat situation jeg kan ikke forstå at venstre har så meget arrogance over for de her mennesker at man engang vil svare på

vores politik og det vi også lægger frem i dag er at vi er utrolig optagede af at der er en lang række mennesker som står til at blive ramt af venstres reform tilbage tusind og ti

måske skulle overveje at konsekvenserne er lidt for store for nogle familier

formand på det tidspunkt afblæste er her endnu og at folk har svært ved at finde et arbejde jeg synes det er en lille smule tamt at man prøver at snakke i øst og vest i

at sige vi behandler

vil sikre forsørgelse for en lang række mennesker i det næste halve år

blev vi tudet ørerne fulde med at lige så snart socialdemokratiet fik magten skulle dagpengereformen rulles tilbage jeg var selv i valgkamp med

det var det første spørgsmål det næste spørgsmål er hvem

beskæftigelsesministeren har jo flere gange sagt offentligt at beskæftigelsesministeren står bag dagpengereformen og ikke vil lave den om

at den her reform er ganske forfærdelig hvem repræsenterer ordføreren er ordføreren med uenig

ikke jeg synes

er rigtig fint og jeg kan også godt forstå taktikken

taler om hvad man gjorde

man kan jo gå tilbage og se på hvem der stemte hvad

nu ikke vil være med til at rydde op i dag

med til at give en håndsrækning til de mennesker det handler om

alle valgmøderne socialdemokratiet sagde noget helt andet vi har en minister som på nuværende tidspunkt siger at den her dagpengereform ikke bliver rullet tilbage vi har en ordfører fra selv samme parti som gik op og sablede reformen ned og

nu kommer ud og redder de her mennesker fordi det onde flertal der var engang har været inde at gøre det her ordføreren må da kunne forstå at når man har vundet valget har man også magten

statsminister og siger at man skal gøre det

at den her dagpengereform står ved magt

der blev stemt igennem med venstre og blandt andet også dansk folkepartis stemmer for det er jo sådan det er

forslaget frem man stemte for det og nu løber man fra det

synes at man skylder de mennesker det handler om at tage stilling til

i hvert fald herre bent bøgsted som dansk folkepartis ordfører først og derefter

man kan jo blive opfordret til det

sagde fru ane halsboe larsen at det var en ny melding

båret det her forslag frem nej det er ikke en ny melding det sagde jeg også

vores beslutningsforslag om dagpenge men der er altså åbenbart nogle i

espersen har sagt det beskæftigelsesministeren har erkendt at vi har sagt det flere gange

så hurtige til at opfatte hvad vi har sagt vedrørende de her dagpenge

klare sig for i en halv år

de muligheder som regeringen har haft for at skrue det her tilbage man har haft alle muligheder for at skrue dagpengereformen tilbage og holde de løfter man kom med før valget men jeg tror egentlig når det

til sommeren næste år så

passé at snakke om yderligere forlængelse af

vi nu stemmer om her i dag

står ved at vi har gjort det vi har fået skældud for det

det første man gør er at sige nej det vil vi ikke alligevel vi synes egentlig dagpengereformen

skælder ud over at at dagpengereformen ikke blev skruet tilbage

før valget en forlængelse af dagpengeperioden vi

kom fra regeringen dengang om et halvt års forlængelse af dagpengeperioden

så man kunne forlænge med to perioder

det der blev sagt heroppefra

så ikke for den forlængelse af dagpengeperioden som lå i det beslutningsforslag vi behandlede tidligere

de står ved hvad de har sagt her i den her situation

set ude af dagpengesystemet det tænker man ikke over

der hjælper dem der er ledige

vi behandler nu l fire og halvfjerds der er også

par andre forslag vi stemmer ja til vi synes bare at når krisen nu har udviklet sig så skal vi også være med til at

meldinger der er kommet fra regeringen

man stemmer nej til en yderligere forlængelse af dagpengeperioden jeg ved ikke om det er passé men jeg tror

kan være svært at tage dagpengedebatten op igen og snakke om forlængelse men jeg vil selvfølgelig ikke afvise

gå hjem med en rigtig dårlig smag i munden her til jul radikale står ved hvad de har sagt hele tiden der skal ikke være nogen dagpengeperiode på over to år jeg tror egentlig at hvis det havde stået til radikale så

ikke beskæftigelsesministeren det er i hvert fald

det er den regering som vælgerne har sat ind

vi så ikke rigtig gøre noget ved før til næste valg

der må være et eller andet erkendelsesøjeblik i regeringen

egentlig vi har gang i her

de ledige tilbage på arbejdsmarkedet

vi støtter i hvert fald regeringen i de tiltag

om forlængelse af dagpengeperioden

for det forslag

det er også et meget stort løfte der blev givet

undersøgt det og sikret i alle ender og kanter at der ikke vil være nogen som helst der mister

til at forklare hvorfor der alligevel er nogle der mister

det var ordføreren og ordførerens parti der kom med ideen om en to årig dagpengeperiode det fik vi bekræftet i går og det er jo den politiske realitet at hvis dansk folkeparti ikke havde støttet den tidligere regering i det her

hvad vi formoder at de her forskellige akutpakker der er lavet inklusive den vi har lavet sammen med regeringen ikke er tilstrækkelige

som dansk folkeparti også og så vi

med en halv år på en speciel ydelse hvor der er en gruppe

i en halv år ryger ud af dagpengesystemet

juli medmindre de så får et job og

det står vi fast på vi erkender hvad vi har

ikke skjul på noget vi mener at den to

er den rigtige dagpengeperiode så selvfølgelig vil vi ikke være

den tilbage til fire år

det drejer sig om her vi har så sagt at på grund af krisen og

hjælpe og der kunne vi forlænge dagpengeperioden

det dansk folkeparti har gjort jeg er selvfølgelig glad for at dansk folkeparti stemmer for det

signal man vil ikke slås for at forlænge dagpengeperioden permanent hvad med genoptjeningsretten vil man

af dagpengeret tilbage til det det var før altså seks og tyve uger vil man slås for at ophæve de forringelser af de supplerende dagpenge som dansk folkeparti har været med til at gennemføre det er jo ret interessant at vide for

og se hvad vi kan gøre for de mange mennesker der bliver ramt af de stramninger

en halv år men vi står fast på den aftale vi har

to år vi mener at to år er det det rigtige og det er ikke det

diskuterer det står vi fast på

gennemføre men vi er også klar til

situation som der er gjort på grund af krisen

har aldrig sagt heller ikke ved den lejlighed og det kan ikke findes i nogen protokoller eller

vil rulle dagpengeperioden tilbage til fire år vi havde et lønligt håb om at det kunne lade sig gøre at gøre et

blev ikke til noget den virkelige skurk i den sag står på talerstolen lige i dette øjeblik det er herre bent bøgsted og dansk folkeparti venstre og konservative turde ikke ville ikke og de kom med et andet

i genopretningspakken så kom dansk folkeparti og sagde vi generer lige lønmodtagerne maksimalt

føjede man også lige til at så skal der

vi har aldrig sagt det som herre bent bøgsted påstår

herre bjarne laustsen har rejst rundt og lovet vælgerne vi kan bare tage efterlønsreformen hvor herre bjarne laustsen

at man tilbage til fire år det er ikke nogen kan man finde mange citater om så hvem der siger

jeg skulle have sagt noget som helst om at vi ville rulle dagpengereformen tilbage tværtimod og det

at postulere ting som ikke er blevet sagt

er årsagen til at vi har det her problem er

hvordan kan vi genere lønmodtagerne i det her land maksimalt det kan man ved

kom nu her og gennemfør noget hvor vi generer ganske almindelige lønmodtagere det var det man gjorde i to tusind og ti

ret overbevist om at man kan finde rigtig mange citater hvor

fire år igen det tror at man kan finde rigtig mange citater om især i forbindelse med valgkampen

mærkeligt at der er så mange der har fået opfattelsen af

sige kendskab til hvordan man bliver ved med at påstå et indtil det modsatte

at herre bjarne laustsen normalt

helt utrolige mængder vrøvl ud over det her folketing

bent bøgsted fik jo hele turen forleden dag om det

hans eget parti der står bag det og har fundet på at lave den her reform overhovedet der gør at de mennesker kommer i klemme

vente til efter efter næste valg med at få lavet noget om på det der kommer der måske noget interessant betyder det at herre bent bøgsted fortryder og har tænkt sig

at dagpengereformen skal rulles tilbage var det det herre bent bøgsted sagde eller var det en gratis omgang igen

person læser bibelen altså

dagpengene tilbage jeg har sagt at dansk folkeparti står ved

vi har lavet står vi ved

tilbage jeg har sagt at

regeringen havde lovet vælgerne at de ville rulle

vi vil komme med en forlængelse af dagpengeperioden

der kom fra regeringen om forlængelse af dagpengeperioden vi har fremsat et beslutningsforslag om forlængelse af dagpengeperioden en gang mere som regeringen

stået lidt stærkere i i kampen på arbejdsmarkedet

man åbenbart måtte vente til efter næste valg hvis man skulle have en chance for at lave om på dagpengeperioden og på indretningen af vores dagpengesystem genoptjeningskrav og så videre

skiftet mening eller om partiet står ved at det var dem der fandt på den forringelse af dagpengereglerne

var der nogle forudsætninger om hvordan beskæftigelsen ville udvikle sig

ledigheden er den samme nu som den var dengang hvorfor skrev dansk folkeparti ikke noget ind i aftalen dengang om at hvis ikke beskæftigelsessituationen ændrede sig så mente man ikke længere det her om dagpengesystemet

det var de løfter der var kommet fra den nuværende regering til vælgerne

jeg sagde at det måtte man ikke for radikale da man indgik i

overhovedet ikke

hvad vi har gjort

kan finde flere citater om

står ved det vi har lavet vi har bare sagt at krisens udvikling blev længere end vi havde forventet og derfor er vi klar til at forlænge dagpengeperioden

adspurgt af herre finn sørensen siger dfs ordfører

dagpengeforringelserne tilbage fra to til

som dagpengeperiode ok det er så dansk folkepartis holdning men ordføreren fik jo svaret på

så vil vil man gøre noget

genoptjeningsretten vil man gøre noget i forhold til de supplerende

for de arbejdsløse for det handler om mennesker af kød og blod der går og

en ny teknik ind hvoraf man kan se at der

fremover men lige nu og her står vi ved

folk der tager job på deltid hvis nu det bliver sådan at der

så kan det godt være at man skulle kigge på de supplerende dagpenge

om et år eller

men det her handler jo helt konkret om nogle mennesker

bare at ville diskutere ting kunne vi ikke få et ærligt svar fra ordføreren vil i gøre noget ved de supplerende dagpenge vil i gøre noget ved genoptjeningsretten

kravet om forbedringer for de arbejdsløse med i finansloven og så

høre den ene omgang symbolpolitik

godt være vi kan lære noget der men

vi

dagpengene med en halv år det stemte enhedslisten for

uddannelsessituationen

hjælpe

en opkvalificering i forbindelse med et job

mangler en opkvalificering jamen så skal man

her og nu så man kan bestride det job

at uddannelsen er målrettet de job der er i stedet for seks ugers selvvalgt

hvis man afskaffer de her seks ugers selvvalg

havde havde dansk folkeparti

man ved jo at folk falder ud eller at

stod fast over for regeringen og fik den forlængelse af dagpengeperioden igennem som

enhedslisten lod sig jo spise af med det

om en forlængelse af dagpengeperioden enhedslisten

ud af dagpengesystemet

jeg vil aldrig glemme hvem der har ansvaret for at vi fik forringet dagpengeloven

sammen med fyrretusind andre og råbte og skreg og skældte ud på dagpengebanden de

solbriller på den dag så vi ikke kunne genkende dem det er v og k og dansk folkeparti jeg erkender at dansk folkeparti er inde i en slags erkendelsesproces i den her tid det går lidt langsomt men

det går vistnok fremad jeg er lidt overrasket over

holder fast ved de to år det er jo fuldstændig meningsløst

troede de havde det ligesom os at de arbejdsløses problemer var de vigtigste at forhandle overhovedet ingen af de otte punkter de

handlede om de arbejdsløse det er

blev ordnet med finansloven sidste år fordi vi ikke kunne få åbnet lovgivningen så fik vi akutpakke i

samtalerne så fik vi akutpakke

hvor man erkendte at der var tyvetusind arbejdsløse hvoraf de tolvtusinde skulle hjælpes med jobåbninger og dansk arbejdsgiverforening påstod at de ville hjælpe med

dagpengelovgivningen nu får vi at se hvad de kan i dansk arbejdsgiverforening jeg bliver mere og mere i tvivl

det er andet end varm luft fra den side

til at tage en runde mere nemlig finanslovens akutpakke

en del uddannelse må jeg hellere sige for det kan godt blive til noget hvis man går til den ude i jobcentrene og i fagforeningen og en lav

passe lidt på når vi siger ingen mister forsørgelsen i foråret to tusind og tretten det er ikke sandt der vil være folk der mister forsørgelsen for eksempel dem

der vil også være nogle der ikke kommer i job og som afviser at tage uddannelse så der vil være nogen der mister forsørgelse det må vi se i øjnene og det må vi også forberede os på de fire initiativer der er taget indtil nu er

sikret en bæredygtig løsning og jeg tror at mange af de herrer

lappe en cykel luften var væk

dækket stod fladt og man skulle prøve

finde hullet bagefter var den store kunst at vride dækket på igen

se om man kunne komme videre med luft i slangen

vælge en anden metode man kunne pumpe luft i slangen en gang til

lappe en slange har en grænse

slange det er det samme vi

halv år og lave en ny ordning på et tidspunkt

fiser luften ud af troværdigheden og det

dem der støtter regeringen derfor er vi nødt til at tage fat i noget der holder en jobgaranti

der er ved at miste deres dagpenge burde være det mindste vi kunne klare i et moderne samfund som vores

der er ved at miste deres dagpengeret skal have en anden ret nemlig retten til at

stykke arbejde skulle det

hvis vi vil mange ledige

hvis de til sommer stadig væk er ledige jeg tror at forventningerne til regeringen og til dem der regeringen er ufattelig store og det skal vi tænke på ledige har i ti år mærket pligterne hagle ned over ryggen på dem fra vk regeringens

og trælse melodi

er en jobgaranti til alle der står over for at falde ud af dagpengesystemet der skal ikke være danskere der falder ud af dagpengesystemet uden først at

det er den rigtige løsning skulle regeringen være så nærig

vil være med til at købe sådan en slange sammen med enhedslisten

nøjes med en gammeldags gummislange igen og så sætte den på cyklen

i genoptjeningen for det tredje at vi overfører uddannelsesretten fra akutpakke

altså den der kommer til at køre et halvt år nu så den gælder alle ledige alle ledige skal have ret til gratis uddannelse i det omfang de synes

effektiv cykelslange af almindelig kvalitet så vil indeholde

i tre ekstra lapper på den gamle slange og så cykler vi videre sammen med regeringen men vi er kan jeg hilse og sige

til den punkterfri slange så vi har pengene når vi den første

vi slutter afstemningen for stemte to og halvfjerds imod stemte otte og tredive

det er ikke tilfældet og vi går til afstemning

for stemte halvfjerds imod stemte

lovforslaget er vedtaget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

for stemte otte og halvtreds imod stemte to og halvtreds

lovforslaget er vedtaget

for stemte syv og halvtreds imod stemte to og halvtreds

det stillede ændringsforslag det er

målgruppen og det vil også koste et et betragteligt beløb i forhold til det her

første januar nitten fem og halvtreds og

da de lavede aftalen med enhedslisten det her er jo en del af finansloven

at enhedslisten har været ovre at besøge beskæftigelsesministeren for at forklare ministeren det her hul

man får overblikket over hvor mange der står til at miste

derfor har vi i dansk folkeparti stillet et ændringsforslag for at hjælpe regeringen og jeg håber da at regeringen vil se lidt på det

til foråret men jeg vil opfordre

på en gang så sparer vi lidt tid jeg håber at

om seniorjob er et forsøg på at lappe på tilbagetrækningsreformen som blandt andet v k

dansk folkeparti jo har været arkitekter på ud over at tilbagetrækningsreformen forringede efterlønsordningen for rigtig mange danskere

en sjusket lovgivning og et stort hul for

i år og næste år bliver fem og halvtreds og seks og halvtreds år der var simpelt hen ikke lavet en overgangsordning for dem vi påpegede fejlen og vi stemte i øvrigt imod forringelserne både

ikke noget kønt syn vi har i lang tid arbejdet med den pædagogiske proces det er at overbevise en arbejdsminister om at gennemføre en overgangsordning det lykkedes desværre først under finanslovforhandlingerne men der fik vi så

en aftale om at de her to årgange nu bliver omfattet af seniorjobordningen hvis de mister dagpengene i to tusind og tolv eller første halvdel af to tusind og tretten det sikrer ret til seniorjob

og tretten det lykkedes

inspirere eller overtale det kommer an på temperament arbejdsministeren til at de der i god tro havde meldt sig ud af efterlønsordningen i den særlige periode i to tusind og tolv

under samme vilkår at få seniorjob selv om de ikke er omfattet af efterlønsordningen længere det dækker yderligere knap to hundrede mennesker det viser sig dog at der er en ekstra svaghed nemlig for

der mister retten til dagpenge efter den første

og tretten der er nemlig en kortere periode hvor

det hul

også gerne have dækket men her slog mine evner ikke til

hverken at overbevise arbejdsminister mette frederiksen eller hendes embedsmænd de var kolde som herre claus hjort frederiksen hele vejen

at snakke mig til det men det lykkedes heller ikke der var lukket for det varme vand som vi

egne evner ikke slog til i forhandlingerne og

det gode forslag så konsekvent blev afvist jeg er stadig væk overbevist om at det oprindelig var vores fælles hensigt altså arbejdsministerens og min hensigt at vi skulle lukke alle tre huller sammen da vi startede forhandlingerne derfor var jeg i ret godt humør da jeg så bent bøgsted også havde fået øje på det her hul han havde godt nok stemt

tilbagetrækningsreformen men han er jo på flere områder undervejs i den erkendelsesproces jeg har nævnt og har gået bodsgang for alt det skidt

hjalp vi ham

området for de arbejdsløse selv om glæden fra ham var til at overskue den napper vi tænkte jeg og meddelte kækt at vi stemmer for ændringsforslaget i udvalget det er lige efter bogen og så er det sidste hul jo dækket men

herre bent bøgsted nu må du vist hellere lige høre efter et øjeblik undskyld

vel vidende efter ti års arbejde med vk regeringen at man ikke bare sådan kan stemme for

til en finanslov jeg tænkte at

er dårlige venner der på den måde prøver at snyde nye og mere uerfarne medlemmer fra andre partier på den måde herre bent bøgsted det ville jeg skamme mig over hvis jeg var dig og en arbejdsmand snyder altså ikke en arbejdsmand hvis man

være med at stille flere spørgsmål til mig i dag jeg har dummet mig jeg har betalt nogle ekstra lærepenge de sidste par uger for det betyder at vi

ændringsforslaget fordi vi er en del af et større monstrum der hedder finansloven jeg har forstået at det ikke er normalt her på borgen sådan at indrømme sine dumheder

nu alligevel og så må i jo give de klø der skal gives ret skal være ret til arbejdsministeren vil jeg sige at det gik at være

men det går ikke næste gang fru mette frederiksen jeg skal have lærepengene tilbage igen så forbered dig godt til næste gang vi mødes til en forhandling uanset om det er dig selv eller det mere blå bagland

ministrene efter deres titel

som beskæftigelsesministeren nu har

så der er en række ting der

skulle stemme for et ændringsforslag

at ændringsforslaget egentlig blev

og det er helt fint men jeg er også adskillige gange blevet belært også af herre christian juhls kollega om at dansk

enhedslisten træffer af afgørelser jeg har altid

træffe deres egne afgørelser

helt fint at herre christian juhl har fundet ud af hvordan det fungerer i forbindelse med en

jeg beklager så at enhedslisten alligevel ikke vil stemme for

det var jo en ny tankegang der skete inde

ikke blande mig i hvordan enhedslisten arbejder

beskæftigelsesminister om at bruge det bedre og mere dækkende ord der hedder arbejdsminister det har jeg

herre bent bøgsteds spørgsmål

afart af virkeligheden jeg har lært

herre bent bøgsted at hvis man kan smøre egen dumhed af på andre

at personligt ville jeg også have foretrukket at man havde kaldt det arbejdsministeriet men vi bruger jo

vi slutter afstemningen for stemte tretten imod stemte syv og halvfems

vi slutter afstemningen for stemte ni og halvfems imod stemte ti

hundrede og to imod stemte otte

det er ikke tilfældet og vi går til afstemning

enstemmigt vedtaget med en hundrede og otte stemmer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

jeg slutter afstemningen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

jeg slutter afstemningen for stemte seks og halvfems imod stemte tretten

herre ole birk olesen som ordfører for liberal

en lidt mærkværdig gang igennem folketingssalen synes jeg det startede med at at ministeriet oplyste

at lystsejlerne skulle betale denne ekstra afgift for at finansiere

nødradioen i danmark fordi som skatteministeriet påstod tres procent af de udrykninger der var til redningsaktioner

vedrørte lystsejlere det viste sig så bagefter at det tal var forkert det indrømmede skatteministeren efter

behandling af forslaget det var nok nærmere i nærheden af femten procent af udgiften for lyngby radio som vedrørte lystsejlere

skal betale så stor en andel af lyngby radios omkostninger at de nu skal til til at betale syv og tredive million

blev skatteministeren så også spurgt om det var sådan at de også skulle til at betale for lyngby radios opgaver i grønland

det blev skatteministeren spurgt om på et samråd og skatteministeren kunne jo have sagt at det havde han ikke forstand på og at det vidste han ikke noget om men skatteministeren svarede

var der ikke nogen af de penge der skulle gå til grønland

et lille forbehold javist men det var altså tilsyneladende forkert sejlerne er jo aktive mennesker

og de har rodet papirerne igennem

at cirka tres procent af udgiften til lyngby radio går til at dække grønland det fremgår af lyngby radios eller tdcs budget som er indsendt til

som det koster at drive lyngby radio er altså de to og tyve million kr undskyld de to og tredive million

der går direkte til grønland det betyder

at danske lystsejlere skal betale syv og tredive million kroner mere i afgift for at finansiere det danske rigsfællesskab med grønland der kan siges meget godt om det rigsfællesskab men er det virkelig meningen at det lige præcis er sejlerne der skal betale for at opretholde det rigsfællesskab skal betale for at danmark betaler for en nød og sikkerhedstjeneste

jo stillet spørgsmål om det her men det har man ikke

talerstolen og sige om det som skatteministeren har sagt på samrådet

om han fastholder at det er rigtigt at der

inden folketinget tager stilling til det her og hvis skatteministeren ikke kan komme op og fortælle hvad der er op og ned

betalingen til grønland synes jeg at folketinget bør udsætte behandlingen

indtil vi har fået klar besked om hvad det er

det er ikke kun i spørgsmålet om rigsfællesskabet

så som sidste mand erkende at det var en fejl

ud af de femten procent

kaskoforsikring som regeringen

at hæve meget voldsomt med fire og tredive procent

jeg stillede derfor et skriftligt spørgsmål efterfølgende og der stod så som svar at det kunne ministeren stadig væk ikke svare på så har jeg

med at behandle det ud fra at det cirka var tres procent

der belastede lyngby radio der var lystsejlere

på femten procent og nu viser det sig altså at vi snart er helt nede på cirka fem

nu beder man fem procent om at finansiere hundrede procent

nu bekræfter herre ole birk olesen

er ikke så sædvanligt nå det var ikke tilfældet

udtale sig om procedurespørgsmålet

går vi til afstemning om dette procedureforslag og det vil sige at

der stemmer for at behandlingen standses stemmer grønt og

der stemmer imod stemmer rødt

det har maskinen ikke forudset

men det er klart hvad vi stemmer om

for forslaget om

stemte to og halvtreds imod stemte ni og halvtreds

afstemningen for stemte syv og halvtreds imod stemte to og halvtreds

der er ikke stillet ændringsforslag

to tusind og tolv ville blive historisk og det kan man roligt sige er blevet tilfældet særlig når vi ser på det her lovforslag det er historisk at regeringen ønsker at nedsætte personfradraget det er ifølge skatteministeren ikke sket siden indkomstskattens indførelse i nitten hundrede og tre så det er i sandhed et historisk forslag at danskerne skal begynde at betale skat tidligere

nedsætter personfradraget det er også temmelig historisk at den laveste skattesats skal sættes i vejret ved at bundskatten øges og det er også

årtiers skattepolitik i forhold til at sænke skatten på arbejde sænke skatten på den sidst tjente krone nu står vi med et forslag der øger marginalskatten

vi har fra venstres side længe sagt at vi ønskede

at afskaffe fedtafgiften vi har også sagt at vi ville fastholde de gunstige skatteforhold for udstationerede danskere det er en del af det her forslag det har regeringen desværre ikke villet dele ud i et særskilt lovforslag og det synes vi egentlig er besynderligt det er selvfølgelig også når vi taler fedtafgift værd at huske på at det som socialdemokratiet og sf gik til valg på faktisk

fordoble fedtafgiften men vi glæder os da over den fælles erkendelse der er opstået at fedtafgiften er skadelig for danmark og at den skal afskaffes men det er altså en besynderlig

regeringen vælger at finansiere forslaget

ned det er historisk at man øger den laveste skattesats det er historisk at vi øger marginalskatten i danmark men det er

som isoleret set lemper

milliard kroner det kan vi selvfølgelig ikke støtte i venstre vi synes det er uambitiøst at regeringen

løse udfordringer for det her samfund uden at man skal skrue på skatte og afgiftsskruen vi er i en situation hvor selv regeringen jo nu må indrømme

udvikler sig ikke som regeringen havde håbet og spået

for næste års økonomi er heller ikke optimistisk og så er svaret fra regeringen en bevidstløs og evig jagt på skattekroner det er altså utroligt at regeringen siger mange flotte ord og taler meget om vækst og beskæftigelse og investeringer men når det kommer til konkret handling ser

at handling og ord ikke følges ad for handlingerne går i den forkerte

for danskerne med to

milliard kroner det synes vi er en rigtig rigtig dårlig idé vi ville gerne have medvirket til at afskaffe fedtafgiften vi ville gerne medvirke til at fastholde ligningslovens § tre og tredive a som er til stor gavn for danske virksomheder danske forskere folk der udfører arbejde rundtomkring i den tredje verden og det er positivt at regeringen efter en meget stålfast afvisning kom på bedre tanker men finansieringen er uambitiøs og uacceptabel og skadelig

modige at man gerne ville være med til at afskaffe fedtafgiften men man ville ikke være med til at

er jo at fedtafgiften blev opfundet og indført af venstre og nu er den nye regering ved at rydde op i de tåbelige skattepolitiske tiltag der er lavet af venstre

det er mange blandt andet iværksætterskatten og multimedieskatten

årligt som rammer dansk erhvervsliv

tusind og ti mens krisen buldrede derudaf

jeg vil bare sige at den her regering er ansvarlig den sørger for at når man afskaffer noget

man også for at der er finansiering af velfærdssamfundet ved at finde finansieringen et andet sted hvorfor er det

valg på

man skal altid glæde sig over at folk kommer på andre tanker

altid rart men man skal bare lige for fuldstændighedens skyld sørge for at sige at det man gik til valg på

som regeringen åbenbart ikke synes var

hellere ville forhandle med vennerne i enhedslisten når det gælder det konkrete

lovforslag indeholder stigende skatter for to

der ligger en ekstra skatteregning til danskerne på mere end ni hundrede million kroner i det her lovforslag jeg kan ikke forstå

skatternes størrelse i danmark hvorfor

venstres ordfører står og postulerer i dag er jo at venstre rent faktisk har en finansiering venstre

offentlige sektor og man siger også at med til at sanere erhvervsstøtteordninger men når vi så lægger forslag saneringer af erhvervsstøtteordninger frem

en konkret erhvervsstøtteordning som venstre vil afskaffe

finanslovsudspil havde vi en erhvervsskattepakke på tre milliard kr

øge omkostningerne for vores erhvervsliv ville sænke omkostningerne i venstre kan

ikke bruge skåltaler om beskæftigelse og arbejdspladser til noget som helst

vi sætter handling bag ordene vi vil gøre noget ved erhvervslivets rammevilkår vi vil være med til at sikre at det er attraktivt at investere i danmark jeg må da indrømme at

grave dybere i danskernes lommer

man siger det rigtige men når det gælder

vil gå lidt hårdere til danskernes

er nok bedre til at bruge pengene end danskerne selv

til at udvikle den danske fødevaresektor og i forhold til at fastholde arbejdspladser

kan jeg ikke forstå at venstre nu kan stemme nej til det der kommer nu vil det sige at venstre

have at man bibeholder fedt og sukkerafgiften er det det venstre står og siger fra talerstolen

men sukkerafgiften er ikke nævnt med et ord i lovforslaget lovforslaget hæver skatten med to

flertal for det ændringsforslag vi havde fra venstres side og som dansk folkeparti også støttede om at dele lovforslaget så vi kunne have stemt for de ting som vi fandt positive

men der må jeg bare konstatere at

politisk drilleri var vigtigere end at et afstemningsresultat i folketinget kunne få lov at afspejle partiernes indstilling til de enkelte dele af lovforslaget

magten mere når der nu er politisk drilleri

for det politiske drilleri

når vi stiller plusser og minusser op så er det her trods alt et bedre forslag end at fortsætte med fedtafgiften kan ordføreren ikke

en katastrofe hvis fedtafgiften ville fortsætte

meget mening at det positive nemlig at afskaffe fedtafgiften fastholde attraktive skattevilkår for

ved lavere indkomster end tilfældet er i dag at det ikke er set tidligere og det er mig besynderligt når der har været en fælles forståelse i folketinget om i vel i hvert fald de sidste fem og tyve år at det har været gavnligt

sænke skatten på den sidst tjente krone

nu står med et forslag der går i den anden retning så når finansieringen er som den er ja så kan vi ikke være med men det ville have været rart at vi

været voldsomt pikeret over fedtafgiften og den sukkerafgift som vi

er der ikke rigtig hold i det

ikke stemme for finansieringen og det er jo lige præcis ansvarsfrit det er jo lige præcis en skåltale

at når det kommer til stykket så var det alligevel ikke så vigtigt

det der med at venstre så selv skulle have en anden finansiering

blevet gennemregnet i finansministeriet og viser sig jo at være være fuldstændig hullet

ikke lade sig gøre det er ansvarsfrit det er en skåltale vi

lagt ind i forhold til den vurdering som regeringen har lavet af venstres

rimelig klart at der er truffet nogle politiske valg der

når regeringen vil bruge nogle reserver til en ting så kan vi andre ikke bruge dem altså det er må man sige bare politisk uenighed

helt klart nu er at vi

stemte skatteaftalen igennem glæde sig over at vi kunne sænke skatten på arbejde at vi

for det bedre kunne betale sig at yde en ekstra indsats at skatten på den sidst tjente krone kom

da positivt overrasket over at det også kunne komme ud af munden på en sfer

skatten på arbejde altså det er jo den zigzagkurs som ikke giver nogen mening og vi må jo bare konstatere at her er

ikke at hæve de skatter der skal til for at vi kan finansiere afskaffelsen af afgifterne

man alligevel hellere fortsætte med fedtafgiften

indføre sukkerafgiften efter nytår end at stemme

at det kan lade sig gøre

nu igennem måneder har skullet høre på at venstre har været så irriteret over deres egen fedtafgift at når chancen så kommer for at være med til at få den afskaffet så vil man alligevel ikke rigtig

men det er jo fordi vi ikke zigzagger

frem der holder der ikke har nogen finansiering af de ting man kommer med og det begynder at blive en smule trættende i den politiske debat at der ikke ligesom kommer en eller anden form for egentligt modspil men at der bare kommer alle mulige luftige ting

engang vil stå ved det når der så skal stemmes

så kunne regeringen jo hvis den havde hold i sin argumentation sige at det var dybt økonomisk uansvarligt og at venstres økonomiske politik ikke hang sammen

vi har lagt et finanslovforslag frem der hænger sammen jeg synes

at regeringen i sin magtfuldkommenhed ikke gør som

ellers er sædvane på på skatteområdet

været en god tradition for at lovforslag hvor nogle ønskede at støtte noget men ikke noget andet blev delt det ville regeringen så ikke her

har fremsat forslag om at afskaffe fedtafgiften der skal ikke herske nogen som helst tvivl om at det gavnligt at afskaffe fedtafgiften og det støtter vi i venstre men når regeringen laver afstemningerne som de gør så er vi bundet på

var en fejl burde venstre så ikke gøre mere

tage ansvaret for at afskaffe fedtafgiften i stedet for

vi mener at det er gavnligt at afskaffe fedtafgiften så forstår jeg bare ikke hvorfor regeringen så ikke vil efterkomme det ønske som vi fra

støttet af det konservative folkeparti liberal alliance og dansk folkeparti

stemme for det lovforslag der afskaffede fedtafgiften

er sørgerligt at politik skal tilrettelægges omkring hvordan man kan genere hinanden med nogle afstemninger i stedet for at vi kan få lov

gjort utallige gange på skatteområdet og der må jeg bare konstatere at politisk drilleri åbenbart er vigtigere for regeringen

venstre så være indstillet på at lade erhvervslivet leve med

på den sidst tjente krone og sænke personfradraget men

med det lovforslag der ligger i dag jeg har jo

en fælles skæbne med ordføreren fordi vi skulle besøge både slagteriet tican og

margarinefabrikker og forskellige andre steder i det lokalområde vi kommer fra

i hvert fald betyder meget for nogle af de producenter

den her fjernelse fordi finansieringen ikke er som

jeg synes bare man skylder at

jo der er et finanslovforslag som man har lagt frem i det er der blandt andet en sanering af nogle erhvervsstøtteordninger

hvor er det så at erhvervslivet skal betale for

en fedtafgift som man skal huske at socialdemokratiet og sf i sin tid jo også stemte for

og sf forud for sidste valg

man må så bare sige at

når virkeligheden gør indtryk og man lytter til den kritik det har vi gjort i venstre og derfor har vi jo selv foreslået at afskaffe fedtafgiften men jeg synes bare det er

er uambitiøst at den eneste løsning som regeringen har på udfordringer i danmark i forhold til at skabe arbejdspladser og skabe vækst

vi har noget at lade hinanden høre for vi har måske noget at lade hinanden høre for på den konto der så handler om at gøre noget ved det vi har i dag fremlagt et finansieret forslag til hvordan man kan fjerne fedtafgiften og så er det at ambitionsniveauet kommer ind i ordførerens egen tale det er uambitiøst det er uambitiøst at finansiere et

rigtig ambitiøst hvis ordføreren nu kunne fremlægge for

som indgår i den del af finansieringen der hedder sanering af erhvervsstøtteordninger hvad er det vi skal af med for at finansiere fedtafgiften

ambitiøst at finansiere det man gerne vil afskaffe jeg synes det er uambitiøst ikke at ville fortælle om hvordan man har tænkt sig

og har fremlagt et finanslovforslag der er fuldt finansieret

vores ambitionsniveau for vækst og beskæftigelse er højere end regeringens for vi mener ikke det er gavnligt bevidstløst at hæve skatter og afgifter som den her regering gør vi mener ikke det er svaret på landets udfordringer vi hører af og til også fra regeringen at

stemt for en række skattestigninger og vi synes ikke det er gavnligt at øge belastningen på erhvervslivet ved at øge skatter og afgifter lad os dog i stedet gå den anden vej og sænke skatter og afgifter det må jeg bare konstatere

torsten schack pedersen til

fremsat et alternativt ændringsforslag nemlig et

hen anviser hvor man vil finde finansieringen

hvis det var sådan at man rent faktisk havde penge rede penge som kunne betale den her regning

i den økonomiske situation danmark er i jeg forstår ikke hvorfor man ikke forholder sig til at danske virksomheder er pressede på konkurrenceevnen jeg forstår ikke hvorfor man ikke vil indrømme og erkende at de omkostninger som er politisk bestemt har en betydning for hvordan vores virksomheder kan klare sig og hvor mange folk de kan ansætte den erkendelse har vi til gode at få socialdemokraterne til at

socialdemokraterne mener at man kan skrue lidt her og hente lidt der og det går nok alt sammen

når regeringen bliver ved med at hæve skatter og afgifter

af at man ikke kan anvise den finansiering for

må det jo være når man ikke kan fremsætte et konkret ændringsforslag

som anviser alternativ finansiering

må det jo betyde at der ikke er penge til at finansiere det med i det finanslovsforslag som man ellers påstår

vi beder bare ordførerne om at forklare hvor

det forslag og der er en fuldt finansieret erhvervsskattepakke som sænker omkostningerne for vores virksomheder der er en grænsehandelspakke

grænsehandelens voldsomme stigning

af onlinesalg hos grænsebutikkerne er voldsomt stigende de glæder sig meget over den forestående juletid og de indkøb som danskerne gør de kan virkelig se at der bliver lagt omsætning syd for grænsen det kan man jo så vælge at gøre noget ved det er det svar vi er kommet med

sørge for at fastholde danske arbejdspladser for det er udfordrende og svaret er desværre det forkerte

og socialdemokratiet og sf gik til valg på at

alt hvad jeg også troede var radikal ønsketænkning

sænker man personfradraget man øger skatten på arbejde man øger skatten på den sidst tjente krone

et radikalt budskab men det er det så åbenbart nu

nytænkning fra de radikale og det må vi

men jeg vil godt spørge venstres ordfører om det er rigtigt forstået at venstre vil forbedre det danske erhvervslivs konkurrenceevne ved at beholde fedtafgiften

det venstres politik fører til det andet spørgsmål er hvad har forhindret venstre i at stille et ændringsforslag til det her lovforslag som indeholdt en anden finansiering end den man er imod for det er jo ikke særlig svært

med til at finde pengene ligesom det heller ikke er svært at

lang række udgifter og stemme for dem hvis man kan blive fri for at finde pengene

ikke enormt meget klart at venstre gerne vil afskaffe fedtafgiften

i tvivl om heldigvis

den finansieringsmodel som enhedslisten

socialdemokratiet sf og det radikale venstre har været optaget af at sænke skatten på arbejde det tror jeg ikke man nødvendigvis kan sige har været enhedslistens mål

fået regeringen med til hæve skatten på arbejde hæve skatten på den sidst tjente krone jeg ved ikke helt hvordan

sænke personfradraget men det kan jo være at herre per clausen kan komme

udtryk for politisk drilleri og det synes jeg egentlig er

og indførte den er det ikke venstre der om et kort øjeblik stemmer imod at afskaffe

nemmere for venstre for at slippe for al den her diskussion om at venstre ikke har nogen finansiering og

ingen kan huske fordi det ikke spillede nogen rolle at venstre bare helt enkelt var kommet med sit forslag til hvordan man

ned i folketingssalen så vi kunne have stemt om det her

været meget meget nemmere end den nu efterhånden timelange

den erkendelse der har ramt socialdemokratiet og sf

man gik til valg på at ville fordoble fedtafgiften

kommet til den konklusion som vi også

fedtafgiften var skadelig den erkendelse er vi kommet til og derfor har vi i vores

en fuldt finansieret afskaffelse det tror jeg godt danskerne ved og så tror jeg

det er mærkeligt at regeringen

ikke vil gøre som man plejer i folketinget nemlig

at stemme for de elementer som de er for

men det har man så valgt ikke at gøre i det her tilfælde af

have respekt for at man bliver klogere men men jeg kan forstå at der også

den økonomiske sammenhæng i forskellige beslutningsforslag det var jo herre torsten schack pedersen da venstre selv stod i spidsen for vk regeringen der

regnemodeller og regnedrenge for at være objektive og ordentlige og at det er den måde man skal bruge det på her efter regeringsskiftet

kan jeg forstå at der må være sket et eller andet i finansministeriet som gør at nu kan man ikke

sender igennem den samme regnemaskine så siger finansministeriet at venstres finanslovforslag

finansministeriets regnemaskiner men jeg anfægter nogle politiske forudsætninger der lægges ind

hvordan man kan anvende reserver hvor

at dem havde regeringen valgt at bruge på et og så kunne venstre ikke bruge de samme reserver på noget andet fordi regeringen mente at de skulle gå til det

et spørgsmål om om hvordan tallene lægges sammen og beregnes

et spørgsmål om om man mener om det politisk

muligt for venstre at anvende nogle reserver med ét ønske mens det for regeringen er muligt at anvende reserverne til noget andet

venstres finanslovudspil og fundet at der er en manko på to milliard

det er jo ikke fordi vi her har stemt om en

nøjagtig de samme vurderinger som blev brugt dengang venstre selv sad i spidsen for vk

beregningsmetode der er brugt og den indgangsvinkel til beregningerne og det er embedsmændene i finansministeriet

men det kan jo godt undre

finanslovudspillet at venstre ikke bagefter har sagt ok hvis vi så piller fedtafgiften ud

pege på en sammenhængende finansiering i forhold til fedtafgiften venstre kan ikke pege på en sammenhængende finansiering i forhold til fedtafgiften som venstre gerne vil finansiere når man nu ikke accepterer

at det har været gavnligt at sænke skatten på arbejde og sørge for at danskerne fik mere ud af at yde en ekstra indsats at skatten på den sidst tjente krone skulle sættes ned så undrer det mig

lagt ønsker frem dem har vi finansieret og jeg synes bare det er ærgerligt at den eneste finansiering som den her regering magter

skrue på skatter og afgifter jeg forstår ikke

når man har lyttet og er kommet til den erkendelse at fedtafgiften er skadelig

så lytter til det samme erhvervslivs budskab om

de omkostninger som vi pålægger virksomhederne i form af de skatter og afgifter

at drysse ud over danskerne og dansk erhvervsliv jeg ville ønske at den erkendelse der er kommet

at vk regeringen stod bag to

været at vk regeringen kørte en dybt uansvarlig ufinansieret skattepolitik og skattelettelser

været det ene budskab og nu skal vi så høre på et budskab om at vi hævede skatter og afgifter hvis hvis bare man kunne vælge hvad ens kritikpunkt var var det lidt nemmere

at vk regeringen stod bag to hundrede og syv og firs skatte og afgiftsstigninger

og hvad er så svaret hvad er så handlingen der skal gøres nu og der kan jeg så forstå at at svaret er

skal øge skatter og afgifter yderligere

åbenbart nu i socialdemokratisk optik er skadelige

og den tror jeg står i skærende kontrast til det der er behov for i danmark og det er ikke at blive ved med at hæve skatter og afgifter det er at gøre danmark mere konkurrencedygtig og have fokus på danske arbejdspladser og det gør vi altså ved at gå den anden vej

og vi starter afstemningen nu

ønsker nogen at udtale sig det

ønsker nogen at udtale sig det er ikke tilfældet og vi går til afstemning

jeg slutter afstemningen lovforslaget er enstemmigt vedtaget

at udtale sig fru louise schack elhom

børnetilskuddet og børne og ungeydelsen

således at den del der handlede om optjeningrettighederne på færøerne og grønland

særskilt lovforslag det afviste regeringspartierne og enhedslisten at gøre

finansieret gennem skattestigninger på to hundrede million kr

for stemte ni og halvtreds imod stemte to og halvtreds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

ni og halvtreds imod stemte

det er ikke tilfældet vi går til afstemning

den tiende januar

øvrigt henvise til ugeplanen der fremgår af hjemmesiden jeg ønsker alle medlemmer og alle medarbejdere i folketinget en glædelig